dag er der følgende anmeldelse

undervisningsudvalget har afgivet beretning om ny start

det punkt som er opført som nummer otte på dagsordenen kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som givet

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet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

vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren

da det ikke er tilfældet går

vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren

da det ikke er tilfældet går vi til

er der nogen der ønsker at udtale sig

når der bliver stemt om lovforslaget

afstemningen er slut en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

afstemningen er slut

da det ikke er tilfældet går vi til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

ja værsgo fru ida auken

et meget vigtigt stykke lovgivning nemlig

man kunne jo godt sige at det

nok er godt at der langt om længe sker noget på det her område at man skærper

mere skadelig end vi troede faktisk er det op til seks tusind mennesker der dør om året i danmark som følge af luftforurening seks tusind mennesker vi ville jo ikke

astma og forringer folks livskvalitet

det bygger på gamle

regner med halvt så høj en skadevirkning som

afstemninger og man må selvfølgelig gerne forlade salen men

der er gang i en ordførertale bedes man være lidt stille

man sad helt skræmt tilbage

altså seks tusind dødsfald i danmark om året og så kommer ministeren med et svar

svar nummer tolv hvor han anerkender at der lige er kommet nye tal

miljøstyrelsen der siger at priserne forbundet med eksponering af luftforurening fra vejtransport er mere end fordoblet samtidig svarer ministeren

synes at han har lagt et balanceret lovforslag frem

sundhed deres livskvalitet om man bliver syg om man har astma om man har hjerte kar sygdomme om man dør for tidligt og herovre har vi

et balanceret lovforslag men får så

der viser at forureningen er dobbelt så høj som man troede

det er stadig den samme pris for

at balancen er fuldstændig forskubbet når man har

i processen finder ud af at skadevirkningen er dobbelt så stor så er der jo ikke længere nogen balance i radikale venstre har vi sagt

så snart der kommer et nyt flertal i danmark vi vil have ren luft til danskerne vi vil give flere byer mulighed

vi kommer til hurtigere at indfase kravene til

vi kommer til at gøre noget ved de ældste personbiler det er i øvrigt meget meget billigt at gøre noget ved de allerældste personbiler så jeg forstår ikke hvorfor ministeren ikke har sørget for at få

ud og investerer efter den her lov så kommer man altså til

investere forkert fordi der skal strammes op på de her zoner og det skal der allerede i

forskningsinstitution til at opdatere tallene for hvordan skadevirkningerne af

fjorten dage efter at man har fremsat lovforslaget

ender vi altså med at stemme gult til det her forslag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

tak for beslutningsforslaget fra alternativet som hedder b en hundrede og en og tredive om et udredningsarbejde om kooperativer i beslutningsforslaget bliver regeringen pålagt inden udgangen af denne folketingssamling

folketingsvalg at nedsætte

hurtigtarbejdende arbejdsgruppe der skal undersøge og belyse kooperativers særlige udfordringer og problemstillinger og komme med forslag til en samlet kooperativlov arbejdsgruppen skal beskrive hvilke modeller og reguleringer man anvender i andre europæiske lande som danmark er sammenlignelig med og en række andre forhold

endelig skal arbejdsgruppen afdække hvordan man kan skabe overblik og indsamle statistisk viden om kooperativer i danmark

regeringen ønsker at skabe gode rammer for alle

det gælder også for kooperativer kooperative

gennem både store og små virksomheder som i dag er etableret i forskellige former for kooperative virksomheder det er positivt når flere personer går sammen i eksempelvis et andelsselskab for at drive virksomhed sammen som de alle kan få gavn af regeringen er dog ikke enig i at der er behov for at nedsætte en meget hurtigtarbejdende arbejdsgruppe som skal lave et nationalt og internationalt udredningsarbejde af kooperativer som det foreslås af alternativet

af følgende årsager

ensrette kooperativerne og dermed få et overblik over deres bidrag til den danske økonomi og lad mig uddybe det første argument

er en entydig definition på kooperativer ligesom de heller ikke er særskilt reguleret som en selvstændig virksomhedsform men der er allerede gode muligheder for at etablere forskellige typer af kooperativer inden for de andre eksisterende virksomhedsformer kooperativer har friheden til at vælge den virksomhedsform som de finder er mest brugbar for deres virksomhed og de danske kooperativer ses i dag blandt andet etableret som andelsselskaber foreninger og fonde mange kooperativer er etableret som andelsselskaber med begrænset ansvar også kendt som

visse erhvervsdrivende virksomheder det er en virksomhedsform der opfylder mange af de behov som kooperativer har andelsselskaber med begrænset ansvar har til formål at fremme de økonomiske interesser for

uanset størrelsen af kapitalindskud man stemmer altså efter hoveder og ikke efter høveder som det hedder i den gamle kendte vending desuden skal andelsselskaber opfylde andelsformålet som er at fremme deltagernes fælles interesser gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere og leverandører eller lignende og selskabets afkast skal enten fordeles blandt deltagerne i forhold til deres andel af omsætningen eller forblive indestående i selskabet andelsselskaber omfavner derfor fællesejede virksomheder og er en oplagt selskabsform for kooperativerne kooperativerne har dog frihed

også at vælge andre virksomhedsformer og indrette sig efter hvad de finder mest hensigtsmæssigt for virksomheden og det synes vi jo er en positiv mulighed og ikke en begrænsning

det andet argument imod beslutningsforslaget er at vi ikke ser at der skulle være behov for at vedtage en særskilt lovgivning om kooperativer med en masse dertilhørende definitioner og anden detaillovgivning blot med det formål at ensrette og gøre det lettere at få et overblik over kooperativernes bidrag til den danske økonomi jeg er overbevist om at de potentielle kooperative virksomheder selv er bedst til at vurdere hvilken virksomhedsform der passer til deres virksomhed og særlige skattebegunstigelser kan regeringen heller ikke bakke op da det vil skabe meget ulige konkurrencevilkår på de enkelte markeder

fremstå urimeligt hvis en kooperativ malervirksomhed får skattebegunstigelser i forhold til maleren som har oprettet et anpartsselskab

alternativet ønsker at vi skal lette kooperativers adgang til rådgivning og finansiering her mener regeringen at der findes et

det danske erhvervsfremmesystem bistå virksomhederne til at finde de rigtige rådgivere som forslagsstillerne også gør opmærksom på

har netop andelsselskaberne spillet en central rolle i udviklingen af det danske samfund og det er jo en velkendt

vores vurdering at der allerede er tilstrækkelig mulighed for at etablere kooperativer i danmark da de kan rummes inden for de mange forskellige

som vi allerede har og på den baggrund støtter regeringen ikke beslutningsforslag b ethundrede og enogtredivete

vi har jo i dag i forbindelse med succession og generationsskifte en række forskellige fordele regeringen har vedtaget en lavere arveafgift for familieejede virksomheder og der er et flertal i folketinget

erhvervsdrivende fond så der er jo allerede en række forskellige fordelsprogrammer kunne man sige for forskellige former for ejerskab i forbindelse med generationsskifte derfor undrer det mig lidt

regeringen så når det gælder for eksempel overdragelse til medarbejdere hvor man for eksempel i storbritannien har et målrettet program der handler om at give nogle skattefordele hvis en virksomhed generationsskifter til en fond ejet af deres medarbejdere

skulle være særlig forvridende i forhold til de øvrige fordelsprogrammer

en hel særlig udfordring som familieejede virksomheder står i og som andre

særlige udfordringer som netop er knyttet til en bestemt

skattelovgivning men udgangspunktet i den måde vi regulerer virksomheder på

bør være at de konkurrerer på lige vilkår og at vi ikke beskatter eksempelvis et anpartsselskab mindre end et personligt ejet selskab eller mere end et et kooperativ det bliver

uhensigtsmæssigt hvis det begynder at være sådan

selskabsformen der afgør hvordan man bliver beskattet så vi vil gerne prøve at undgå at lave for mange særregler for

er der selvfølgelig nogle helt særlige udfordringer som netop er knyttet til

også i dag sådan at andelsselskaber faktisk er beskattet på en ganske anden måde end andre selskaber så det

erhvervsdrivende fond det er ministerens parti jo en del af en bred aftale om men at man ikke

overdragelse til en medarbejderejet fond

ejerskab i en erhvervsdrivende fond er mere samfundsgavnligt

ejerskab i en medarbejderejet fond

fordele og ulemper ved forskellige

andet som der er nogle helt konkrete specifikke årsager til vi har valgt at gøre synes jeg stadig væk at udgangspunktet

forskellige ejerformer skal beskattes ens

bestemte typer at organisere selskaber på

tak for det og tak til ministeren for

virksomheder i forhold til andre virksomheder

det også bliver nævnt her at kunne lave nogle

medarbejderejet fond eller til medarbejderejede aktier så mit spørgsmål

det hvis man ser nogle fordele

kooperativer det kan skabe et

det kan være motiverende for de mennesker som er med

i projektet så jeg kan se masser af fordele ved det og jeg synes det er en smaddergod idé at lave kooperativer og jeg håber der

specielt behov for at man så skal have nogle særlige fordele så burde fordelene som ligger i virksomhedsformen jo være nok til at folk vælger at etablere sig på den måde uden at det behøver være sådan at man skal have noget ekstra

i form af skatterabatter eller særlig adgang til rådgivning eller nogle af de andre ting som er nævnt her i i forslaget det burde jo egentlig være nok

vælger at gøre det uden at vi sådan skal gå ind og begunstige dem lovgivningsmæssigt

en arbejdsgruppe som skal kigge nærmere på det her

på det her område med de her virksomhedsformer og hvor vi måske sådan er ved at blive overhalet af andre lande som som går ind og ser mere på området

dermed kunne en arbejdsgruppe jo sådan set se

så man efterfølgende kunne tage nogle

beslutninger ud fra det det er det vi har lidt svært ved i dag og

at lidt behov for at se på så hvad vil være til hinder for egentlig bare

altid se på alle mulige ting man kan lave analyser af mange ting og man kan lave arbejdsgrupper i

vil nok bare gerne se et større behov på

på at der skulle være nogle betydelige forhindringer for at der bliver nedsat kooperativer for mig at se

så kan man etablere sig som et anpartsselskab eller et aktieselskab eller

i vejen for at lave kooperativer så jeg har svært ved at se

er nok derfor vi ikke rigtig synes at der er et behov for en arbejdsgruppe

tak for det så går vi i gang med ordførerrækken herre thomas jensen socialdemokratiet som

det her forslag fra alternativet om at der skal nedsættes en arbejdsgruppe der skal komme med forslag til et mere klart regelgrundlag for kooperativer

vi grundlæggende enige i at det vil være hensigtsmæssigt at

er det jo lidt spøjst at vi som et gammelt andelsland ikke har en lov om kooperativer i danmark selv om der er mange danske kooperativer blandt andet de gamle andelsbevægelsesvirksomheder

gør sig nogle særlige omstændigheder gældende for kooperativer

til andre typer af virksomheder men helt konkret er det alternativet foreslår at

pålægge regeringen inden udgangen af denne folketingssamling at

en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe der skal undersøge og belyse

særlige udfordringer og problemstillinger og komme med forslag til en samlet kooperativlov udredningsarbejdet skal være afsluttet og forelagt folketinget senest den første oktober to tusind og tyve

på de her særlige udfordringer men vi mener også at det skal gøres gøres ordentligt og jeg tror at vi alle sammen ved at vi står over for et folketingsvalg der kan blive udskrevet her de nærmeste dage

vil så pålægge regeringen inden udgangen af denne folketingssamling at nedsætte den her arbejdsgruppe og det mener vi selvfølgelig ikke er realistisk med den tidshorisont vi har lige nu

støtter intentionen men finder tidsplanen urealistisk

derfor stemmer vi hverken for eller imod vi

rigtig positive toner skal skal det forstås sådan at en socialdemokratisk ledet regering hvis vi får sådan en efter et valg vil være indstillet på

på og måske også lære af andre landes erfaringer med hvordan man skaber gode rammevilkår der som minimum i hvert fald

den her type virksomhed med andre når det for eksempel kommer til erhvervsfremmesystemet og andet

i forbindelse med for eksempel generationsskifte til medarbejderejede fonde

sådan særlig positiv synes jeg der er nogle der er kommet lidt i klemme i deres måde at skulle arbejde på

vi jo løbende stødt på nogle problemer med det her og derfor synes jeg også at

se på om der er noget af det her der er relevant også inden for nogle bestemte sektorer

inden for det finansielle område hvor vi jo har lavet rigtig rigtig meget regulering med den gode

om vi har skabt nogle uhensigtsmæssigheder

for de mindre andelskasser i danmark så det er bestemt ikke noget vi

men jeg synes vi skal give os god tid til

medarbejdernes medejerskab eller ejerskab i virksomhederne er jo noget som socialdemokraterne historisk har været ganske optaget af men som måske har haft lidt mindre plads i de seneste år men men kigger man på på nogle af jeres kollegaer i andre europæiske lande

som er ejet helt eller delvis af medarbejderne

virksomheder i den retning i forbindelse med generationsskifte mener socialdemokraterne at der er en særlig værdi i at vi har store og små virksomheder som er ejet af medarbejderne

godt for dansk erhvervsliv at der er forskellige ejerformer

forskellige sektorer til forskellige formål

sælge videre til ledende medarbejdere i hvert fald

her nu blev det også nævnt af ordføreren fra enhedslisten at

ikke har talt så meget om i en årrække og derfor er vi lidt bagud i en udvikling hvis man ser på andre lande som

har udtalt at det at bevare dansk infrastruktur på danske hænder er vigtigt og der

set også har en evne til

vi ser tilbage på historien med brugsforeninger og andelsmejerier og hele andelstanken

kan se i min kalender at jeg i den kommende uge skal ud

vi skal se på om reguleringen i dag

et frihedselskende land som danmark skal være mulighed for forskellige virksomhedstyper og

se på om der er nogle af de her kooperativer der løber ind i nogle problemer med den

jo bare glad for at høre at det vil socialdemokratiet gerne kigge

en opstartsrådgivning altså i erhvervsfremmesystemet i forhold til den her slags virksomhed der

ligesom at det kan være svært at få noget konkret rådgivning

til lånemuligheder der kunne man også godt have et bedre marked hvor man fik ligestillet de her virksomheder i

som forslagsstilleren her nævner og

være godt hvis vi i en ny folketingssamling de

det er man eventuelt skal have undersøgt

at der skal laves ny lovgivning det kan også være at det bare giver anledning til at vi skal have nogle justeringer af gældende lovgivning

se på det efter et grundigt analysearbejde

den næste ordfører er herre hans kristian skibby dansk folkeparti

vegne af dansk folkeparti vil jeg gerne takke alternativet for at vi i dag har lejlighed til at

forskellige former for kooperative virksomheder som der

er grundlag for i danmark det er noget

utrolig overlevelsesdygtige

også blandt andet i forbindelse med den seneste finanskrise fra to tusind og otte og

langt langt bedre end mange andre danske virksomheder det kunne man jo se i forhold til

i hvert fald ikke så stor en motivation til at flytte deres virksomheder til udlandet og udflage danske produktionsjob som mange andre virksomheder havde og det har måske noget

profittilgang nemlig som

haft en diskussion for ikke så længe siden her i folketinget

jeg tror det var enhedslisten der havde et forslag

om hvorvidt vi kunne give dem nogle bedre rammebetingelser

får set på det her og at vi også får lavet en

fra den her nystartede forening tænketanken demokratiske erhverv

som er helt eller delvis ejet af kooperative selskaber

få

undersøge noget med skattebegunstigelser der synes vi i

som også lever af at sælge forbrugsvarer og og fødevarer til til danske forbrugere ligeledes

kooperative investeringsfonde det er ikke dansk folkepartis politik at vi skal have flere typer af de her investeringsfonde der mener vi at vi i forvejen har tilstrækkelig mange investeringsfonde i danmark og skal man kigge på noget af det

kan man måske se på hvordan de bliver anvendt i dag og hvorvidt de også er åbne over for kooperative selskaber

vi lidt ligesom socialdemokratiets ordfører sagde

grantzau værsgo

ikke lige hørt til til sidst her

men noget af det man måske kunne gøre med beskatningen var jo netop at give mulighed for

til kooperativer gennem at overdrage aktier til

at gøre med med den nugældende lovgivning

jeg tror også at socialdemokraternes ordfører var inde på det

for nogle år siden under socialdemokratisk ledelse

slagteriet på bornholm hvor man jo lavede en ny form for selskabskonstruktion den har jeg ikke rigtig vist sit sit værd mange andre steder men det ændrer ikke på at der er muligheder for

blev forstyrret under under min aldeles glimrende ordførertale men det

vi er lidt kritiske over for den del af det som ordføreren

har har noteret i bemærkningerne til beslutningsforslaget

at der skal være særlige skattebegunstigelsesregler og ligeledes at man foreslår

en decideret kooperativ investeringsfond

det giver mening

vi ser altid en værdi i virksomheder i danmark som genererer både eksport og produktivitet og omsætning også i danmark og beskæftigelse ikke mindst vi har mulighederne i dag der er tre grundformer for kooperative selskaber som også beskrives i spørgerens eget udkast til det her

yderligere kooperativer det siger næsten sig selv at når

er over attentusind af dem allerede i dag

uden lethed at

værsgo så er det herre torsten schack pedersen venstre

alternativets beslutningsforslag omhandler som der nok er

i tvivl om længere kooperativer

herunder en definition af kooperativer dem har vi jo

allerede rigtig rigtig mange af i danmark og en stolt tradition for og de eksisterer under forskellige selskabsformer mange af dem er etableret som andelsselskaber med begrænset ansvar men de kan også være organiseret som erhvervsdrivende foreninger forbrugsejet producentejet med videre

en stolt tradition for i danmark og når man nu har sine rødder i thisted

jo en stolt dansk tradition som folder sig ud i forhold til den eksisterende lovgivning altså at det er muligt i dag at drive en kooperativ virksomhed inden for de love og regler der gælder og mange af dem har jo gjort det

en stor fortaler for at vi har et sundt og dynamisk erhvervsliv også et erhvervsliv hvor der er plads til at drive virksomhed i forskellig

er rigtig god mulighed for allerede

hvor mange virksomheder der eksisterer som kooperativer og hvor meget de fylder i dansk økonomi

benyttes flittigt i danmark

af danmarks dna spørgsmålet er

når det nu har kunnet fungere i en

eller skal vi egentlig konstatere at vi har regler omkring hvordan man driver virksomhed i danmark også som et kooperativt selskab

det grundlæggende fungerer ganske fornuftigt og spørgsmålet er om man skal tage noget der er velfungerende og så begynde at putte det ind i nogle særlige kasser og gøre det lidt mere firkantet det kan jeg godt

sige at det det må bero på en misforståelse hvis alternativet tror at man som kooperativt

vores erhvervsfremmesystem er åbent for enhver

om hvilken virksomhedstype ejerform eller andet

set alle der ønsker at drive virksomhed

rådgivning i vores erhvervsfremmesystem og det er klart at det det offentlige skal stille et erhvervsfremmesystem til rådighed som kan hjælpe folk godt på vej men der er altså også et velfungerende privat marked når det bliver mere specialiseret rådgivning det er kun rimeligt at virksomhederne selv også er med til

mens vi har et offentligt finansieret erhvervsfremmesystem som vi vel i øvrigt bruger i omegnen af fem milliard kroner på men grundlæggende

tak herre pelle dragsted enhedslisten

demokratisk virksomhed eller kooperativ skal kunne bruge

det er det der ikke rigtig er sammenligner man for eksempel med sverige

noget som det der svarer til det danske virk

understøttelse af de kooperative former

er klar over at der over de seneste år er kommet meget omfattende

på baggrund af halvtredstusind eller flere virksomhedsundersøgelser

medarbejderejede virksomheder performer bedre

har en højere vækst i produktivitet end sammenlignelige konventionelle virksomheder

at en fremme af medarbejdereje kunne være en del af løsningen på det såkaldte produktivitetsproblem vi har i danmark

jeg bliver for polemisk men da regeringen dansk folkeparti og radikale venstre lavede en aftale om erhvervs og iværksætterpakken

give flere aktier og nystartede virksomheder kunne udbetale en større andel af lønnen i form

af medarbejderaktier og det kan være jeg tager fejl men jeg mener ikke enhedslisten støttede det

en mulighed for at virksomhederne

belønne vores medarbejdere give dem en del af ejerskabet til virksomheden og gøre det på en skattemæssigt håndterbar måde

også over for medarbejderne så vi gør sådan set noget af det som enhedslisten efterspørger og jeg håber herre pelle dragsted kan rette mig hvis jeg tager fejl men jeg erindrer altså at da vi gav bedre mulighed

herre pelle dragsted

i et bredere forslag men medarbejderaktieprogrammer kan være én form for fremme af medarbejderejerskab det gør man også mange andre steder i verden det der lidt kan være udfordringen ved det er jo at hvis det er aktier der følger med medarbejderen og ikke

af de til enhver tid deltagende medarbejdere så sker der efterhånden en adskillelse mellem dem der ejer virksomheden og

forskellige måder at strikke det her sammen på men men

er tale om brede programmer altså inkluderende programmer som omfatter alle medarbejderne på lige vilkår

og det er i øvrigt også inkluderet i de her undersøgelser

virksomheder hvor medarbejderne har et delvis medejerskab og i begge tilfælde kan man se en betydelig højere

jeg synes jo det er vigtigt at det er

virksomhederne der træffer de her beslutninger og at vi ikke skal tvinge noget ned over virksomhederne der er privat ejendomsret og derfor er jeg da helt sikker på at der er mange virksomheder der skeler

jeg vil ikke love at jeg kan

vi ser jo hver eneste dag at virksomheder siger

vi vil faktisk gerne have at vores medarbejdere også er en del af ejerkredsen og dermed forhåbentlig også

overlevelse og overskud og derfor er der jo mange der gør brug af de rigtig mange gode velfungerende ordninger vi har

styrke det her område og de her virksomheder og kooperativer med noget lovgivning

jo set i england og andre lande at man definerer lovgivning på det her område og det giver så

efter hvordan man politisk gerne vil understøtte det

lovgivning kan både være positiv og negativ det siger sig selv

var min min hovedpointe var at sige at vi har kooperative virksomheder i dag som eksisterer i forhold til gældende lovgivning

lavet en ny kategori et nyt sæt spilleregler som man skal til at afklare og og gøre sig bekendt med og agere efter

velkendte og eksisterende regler som mig bekendt jo har været med til at sikre at vi er et land

og brugsforeninger og andet spørgsmålet er om bliver ret meget anderledes hvis man tager og putter det i en særskilt lov

men jo altid lytte til konkrete forslag hvis der er noget der er kantet og bøvlet det lægger vi

set meget vægt på fra venstres side er der nogen der kommer med konkrete forslag

et problem vi ikke selv har opdaget så lytter vi selvfølgelig

en stolt tradition omkring det her det er det der er godt når vi så ser rundtomkring i andre lande hvor man

så vidt jeg kan vurdere ud fra de tal jeg har set ikke sker på

har haft en lang tradition og heldigvis eksisterer de virksomheder stadig væk så vi har mange virksomheder

være dejligt at genstarte den her succes som vi har haft tidligere så vi i fremtiden kan få endnu flere

er nye former for virksomheder som kunne bruge de her virksomhedsformer

fordi vi i danmark har været i front på det her område at

regler der har gjort det muligt

etablere andelsejede virksomheder eksempelvis

det var andre lande der med misundelse havde kigget

set at de eksisterende regler rummer rig mulighed for at etablere virksomhed

vi går videre til den næste ordfører som er herre pelle dragsted enhedslisten værsgo

tak og tak til alternativet for at fremsætte et udmærket forslag

som handler om at få nedsat en arbejdsgruppe

undersøge vores demokratiske sektor der

på at de er styret efter folkestyrets princip nemlig én person én stemme i modsætning til for eksempel de investorejede virksomheder som jo er styret efter princippet én krone én stemme så det

vi får diskuteret her i salen hvordan vi kan

jeg er også meget positiv over de toner der

som er positive over for det her for det er rigtigt at danmark har en lang

det har været vigtigt det har haft en vigtig betydning men desværre har vi jo også set i de seneste år måske lidt i modsætning til hvad den forrige ordfører

de er blevet presset lidt i defensiven vi vi har set at mange tidligere forbrugerejede virksomheder er blevet forvandlet til

kan gøre noget i danmark for at komme med på den demokratiske erhvervsbølge som vi ser

der er mange fordele ved det her en af de helt åbenlyse

det handler om demokrati og indflydelse der

flere borgere der får demokratisk indflydelse på en vigtig del af vores samfund nemlig vores erhvervsliv det er med til at bekæmpe den ulighed vi ser vokse det er klart at når vi ejer en virksomhed i fællesskab

deles vi også om overskuddet i modsætning til de investorejede eller kapitalfondsejede

hvor overskuddet tilfalder en reduceret ejerkreds endelig og det var det

simpelt hen performer bedre end konventionelle investorejede virksomheder de har en højere vækst i deres

vi ser på de finansielle virksomheder

kontracykliske altså de låner penge ud når der er brug for det og

så mange penge ud når der ikke er brug for det i modsætning til de konventionelle banker så der er rigtig rigtig mange fordele

som har et bredere samfundsmæssigt perspektiv fordi man er borgere

de her typer af virksomheder hvis man kigger

det ret tydeligt at de lande der har nogle gode rammevilkår for demokratiske virksomheder

hvor de demokratiske virksomheder trives og vokser ved

kan man forstå en række elementer noget af det handler om erhvervsfremmesystemet hvor man i

henvender sig i et af de lokale erhvervshuse

i en demokratisk virksomhed i sverige har man en

som understøtter oprettelsen af demokratiske virksomheder og socialøkonomiske

diskutere adgangen til kapital hvor det jo er sværere for demokratiske virksomheder at finde adgang til kapital fordi

give investorerne samme indflydelse

så ville ændre den demokratiske karakter af virksomhederne og ikke længere gøre dem til demokratiske virksomheder så så der er

for at kigge på nogle ting ligesom vi i en årrække har understøttet

adfærd i virksomhederne senere i dag klokken seksten præsenterer vi fra enhedslistens side et stort udspil

mig meget til at præsentere og der er stadig nogle pladser tilbage så hvis man har lyst til at deltage

tilmelde sig på facebook og så ser jeg meget frem til efter et valg

vi får en ny regering eller ej at kunne tage fat på den her diskussion men men jeg noterer mig selvfølgelig de positive udtalelser fra socialdemokraternes ordfører

en arbejdsgruppe her inden for det første år af den regerings levetid det tør

håndbajere på

tak den næste ordfører er fru may britt kattrup

tak for det det er vigtigt at have gode rammer for alle virksomheder i danmark også kooperativer men jeg mener ikke at der er behov for yderligere regulering administration eller bureaukrati og brug af skattekroner på vurderingsarbejde specielt for kooperativer hvis nogen føler at der er hindringer eller uhensigtsmæssigheder eller problemer specifikt i forbindelse med kooperativer så synes jeg man skal adressere de konkrete problemstillinger og så vil jeg meget gerne se på det og eventuelt forelægge det for ministeren hvis det er relevant

problemstillinger vedrørende medarbejdere generationsskifte og skatteregler altså liberal alliances ser meget gerne at det bliver lettere for alle virksomheder

og vi ser meget gerne at der kommer nogle lavere skatter på alle virksomheder også kooperativer vi arbejder også gerne for at lette generationsskiftet

men vi ser ikke noget behov for yderligere særregler på det her område og vi støtter derfor ikke forslaget

tak og vi går videre i ordførerrækken

undskyld

med en kort bemærkning herre julius

nævner at det kan gøre det mere bureaukratisk og det det hørte jeg

det kan blive mere bureaukratisk hvis man laver mere lovgivning om

men med en en decideret kooperativ lov kunne man

det mere entydigt hvad der er kooperativt og hvilke vilkår og muligheder kooperativer har

ordføreren til konkret at sige de her love eller de her regler

og paragraffer er simpelt hen for bureaukratiske de er for indviklede kan vi ikke gøre dem enklere og så lad os da se på det i stedet for at sætte et større udredningsarbejde i gang med brug af en masse skattekroner

på et helt område hvis der er nogle konkrete problemstillinger så

arbejdsgruppe som undersøger det så det

bud på en kooperativ lov som bliver det vi taler om men

være regeringens arbejdsgruppe der kunne komme

i dag og hvis de føler at de sidder med nogle konkrete problemer eller eller hvis nogen som gerne vil starte nogle nye kooperativer

støder ind i nogle konkrete problemer hvorfor så ikke adressere de konkrete problemer og lade os se på det i stedet

at vi skal lave endnu en arbejdsgruppe som skal lave endnu et udredningsarbejde og som skal bruge endnu flere

tak for det og så er det fru ida auken

i dag behandler vi beslutningsforslag b

hundrede og en og tredive om at igangsætte et udredningsarbejde om kooperativer så det er

grund er vi enige i intentionen fra radikal side har vi også arbejdet meget med både andelsejede virksomheder og medarbejderejede virksomheder

er det så kooperativer det hedder her vi har også diskuteret det for nylig i

og i bund og grund synes vi at hvis vi kan få et politisk fokus på det her område og få

kigget på om rammevilkårene er gode nok og få nogle flere iværksættere og nogle flere

vi kunne have gavn af som vi kunne udvikle så synes vi det vil være rigtig godt og derfor kan vi godt

tak for det og det er der ingen kommentarer til

går videre til det konservative folkeparti herre anders johansson værsgo

alternativet og som det også

et udredningsarbejde om

skal undersøge hvordan kooperativers særlige udfordringer kan løses og komme med et forslag til en samlet kooperativlov i det konservative folkeparti synes vi det er rigtig fint med med medarbejderejede virksomheder foreningsejede virksomheder og så videre og så videre

erhvervsvilkår for alle vores virksomheder uanset om

er organiseret på den ene eller den anden måde uanset hvordan

eller have markant andre eller bedre vilkår end virksomheder som er organiseret i andre ejerformer eller selskabsformer vi skal have

en fair og lige konkurrence vi mener heller ikke der er behov for at lave nogen samlet kooperativlov i danmark

kigge på at få afskaffet generationsskifteskatten det

vi meget positive over for i det konservative folkeparti

det allerbedste vi kan gøre for erhvervslivet er jo at fjerne skatter og byrder

gode til nemlig at drive virksomhederne så vi ser ikke umiddelbart noget behov for at

nedsætte den her arbejdsgruppe og udarbejde en kooperativlov vi synes

den lovgivning vi har i forvejen er er dækkende vi

tak for det og der er ikke nogen kommentarer så derfor er det ordføreren for forslagsstillerne der skal herop nu herre julius graakjær grantzau alternativet værsgo

mulig kooperativlov i danmark som de har i

det glæder mig at mange af partierne tager godt imod det her

at være stemning for at det er noget vi kan fortsætte med at diskutere

er at det det bliver nævnt at at vi i danmark allerede har rigtig mange kooperativer og

stå altså vi får ikke skabt så mange nye kooperativer i

tidligere så det ser vi til gengæld i andre lande

så vi har allerede dem vi har behov for

argument for at vi ikke skulle

der er mange nye brancher der er mange nye arbejdsformer vi har en helt anden verden i dag end for

det også mening at opdatere lovgivningen på den her måde så man kan støtte virksomheder i nye brancher til også at

blive gjort så meget som vi ser i andre lande

igen om halvtreds år og se at vi har mange kooperativer i danmark så synes jeg

vi får kigget på at lave en decideret kooperativlov det ser i

ikke fordi der generelt ikke bliver startet nye virksomheder i danmark

og og det vil fortsætte så det

det jo ikke sådan at vi ikke i folketinget går ind og styrker forskellige dele

i kraft af hvad

også er med til at styrke det danske erhvervsliv det er slet ikke det det handler om ikke at gøre tværtimod kooperativer er jo en fantastisk form for virksomhed altså det er som

blevet nævnt af forskellige ordførere virksomheder

medarbejdere det er virksomheder som som holder pengene lokalt det er virksomheder som understøtter

ikke flyttes ud altså når man som medarbejder er engageret i sin virksomhed

ikke nødvendigvis interesseret i at produktionen flytter fra thisted

man tænker faktisk rigtig meget på hvad der være gavnligt for lokalsamfundet og for økonomien og for jobskabelse og for produktion når man

det er værd at se på hvordan vi kan få startet nogle flere af dem og ikke bare stille os tilfreds med at der for en

i den her tid som vi lever i nu kan få startet flere af de her

nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe der skal undersøge og belyse kooperativers

særlige udfordringer og problemstillinger

til en samlet kooperativlov det har vi altså gjort fordi der ikke findes nogen lov om kooperativer i danmark

findes mange kooperativer der findes tre grundformer for kooperativer

forsikringsselskaber andelsboligforeninger og forsyningsselskaber

kooperativer betyder for første at det er svært at få et samlet overblik over den kooperative sektors omfang

i modsætning til flere andre lande i europa hvor kooperativer har

selskabsformer og hvor man derfor enkelt kan finde oplysninger om kooperativerne

selskabsstyrelsen og hos danmarks statistik i

en valid rådgivning i erhvervsfremmesystemet hvis man ønsker at etablere

kooperativ virksomhed her må man altså enten opsøge erhvervsorganisationer eller advokater og revisorer som det også tidligere er nævnt

man ønsker at eje i fællesskab

man skal låne penge og finde finansiering

som andre virksomhedsformer ikke desto mindre er kooperativer en virksomhedsform som har dannet grundlag for en stor del af udviklingen

danske velfærdsstat og velfærd for befolkningen altså blandt andet i form af

høj forsyningssikkerhed høj kvalitet i ydelserne til en ordentlig pris langsigtede investeringer i

de kooperative penge er tålmodige

da ejerne og forbrugerne kan se at investeringerne faktisk er til deres fælles bedste

det som har sikret validiteten i hele det her net af goder og

for almindelige mennesker er den demokratiske kontrol med økonomien i kooperativerne i de kommende år

være behov for et generationsskifte i et stort antal virksomheder

virksomhedernes medarbejdere eller en del af medarbejderne måske kunne ønske sig at erhverve virksomheden i fællesskab for at skabe bedre muligheder for

findes i lejeloven ved salg af udlejningsejendomme her skal en udlejer tilbyde lejerne at købe ejendommen

andelsboligforening til samme pris som man ville kunne opnå i i åben handel inden der er mulighed for at handle ejendommen til anden side men altså det det

er det afgørende at arbejdsgruppen blandt andet kommer med forslag til hvordan man kunne lette kooperativers adgang til rådgivning og finansiering samt beskrive og komme med løsningsforslag til de særlige problemstillinger der knytter sig til blandt andet medarbejdereje generationsskifte og skatteregler arbejdsgruppen skal endvidere afdække hvordan man kan skabe overblik og indsamle statistik

jeg siger tak til ordføreren der er ikke nogen der har bedt om ordet så forhandlingen er sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til erhvervs vækst og eksportudvalget

det er vedtaget

nødt til lige at holde fem minutters pause

hvis formanden skal sidde roligt tre kvarter endnu så bliver jeg lige nødt til

to og tyve indføres der en række nye regler på området det er dog yderst tvivlsomt om de vil blive tolket anderledes end de regler der allerede gælder i dag i forhold til spørgsmålet om indførelse af krav om blindskrift

jeg har ikke kendskab til konkrete udfordringer på området men er helt åben over for at drøfte mulighederne til forslag til løsninger i den forbindelse vil jeg foreslå at lægemiddelstyrelsen anmodes om at indlede en dialog med brancheforeningen for virksomheder der udvikler og markedsfører lægemidler til dyr i danmark sverige og norge og på den måde kan vi

få afdækket om det er muligt at finde en løsning på frivillig basis hvor producenterne påfører blindskrift på pakningerne for

derudover vil jeg kontakte europa kommissionen sideløbende med med henblik på en vurdering af om de kommende regler på området kan fortolkes sådan at det vil være muligt

altså ikke støtte op om at vi går national enegang og indfører en mærkning med blindskrift på lægemidler til dyr det skyldes grundlæggende at der ikke er hjemmel til det i de gældende eu regler på området men når det så er sagt

vil jeg endnu en gang gerne understrege at jeg meget gerne vil arbejde videre for at vi også finder en ordentlig løsning på problemstillingen så mennesker der er blinde eller svagtseende også har mulighed for selv at kunne varetage medicineringen af deres dyr det ved vi er relevant set i lyset af at rigtig mange blinde også har førerhunde og derfor jo har dyr hvor der

kan være et medicineringsbehov tak for ordet

men synes ministeren ikke at det virkelig er

også kan læse hvad der står på pakningen

synes ministeren ikke at det faktisk er meget grotesk at vi ikke kan lave nationale krav fra danmarks side på grund af eu

lige over de seneste par år behandlet

i eu sammenhæng og mig bekendt har det her spørgsmål ikke været

det jeg gerne vil tage initiativ til at vi også rejser det

andre eu lande jeg tror ikke kun er en dansk problemstilling

at vi når vi kigger på også markedsføringstilladelser af medicin anerkender at hvis vi laver en lang række nationale særkrav risikerer vi

hen fravælger at lægge et produkt ind på det danske marked derfor

i direktiverne nogle muligheder for at lave danske særregler

ind under men ikke desto mindre som jeg også sagde indledningsvis så mener

drøfte om man ikke kan finde en løsning på det sådan at vi kan komme komme videre på området

mennesker siden to tusind og elleve

set også derfor at jeg i min tale indikerede at vi allerede vil sætte lægemiddelstyrelsen til at kontakte både vores nabolande men også producentforeningen det er for at se om man kunne finde en frivillig ordning til at starte med så vi kunne komme i gang

som dansk folkeparti ønsker går national enegang at vi så slet ikke får markedsført lægemidler til dyr i danmark

for kommissionen og lægemiddelstyrelsen vil også tage det op i de rette fora

og derfor har jeg lidt svært ved at se hvorfor det skulle

til til veterinær brug vil jo stadig væk være interesserede i at sælge lægemidler i danmark hvorfor skulle det så være et problem at vi i danmark indfører nogle regler

for blinde og svagtseende det det kunne vel netop

en mulighed for at være et foregangsland så man kunne sikre at

er på baggrund af den konkrete

tænkt på det her forhold før dansk folkeparti

og hvad det i så fald kunne betyde

derfor at vi nu sætter lægemiddelstyrelsen i gang med

at tale med både organisationerne på området

enhedslistens opfattelse af at det når vi taler om veterinære lægemidler og vi taler

bare er sådan at danmark som et lille land er attraktiv for producenterne det er det ikke på alle områder

veterinære lægemiddelområde haft hele diskussionen om opsplitning af pakker som vi faktisk i indeværende samling eller også

fordi det havde svært at få små nok pakkestørrelser ind på markedet så til den der opfattelse af at det ikke kan lede til at man risikerer at ting ikke bliver markedsført danmark

ben for et andet hensyn vi har nemlig at der er god tilgængelighed til veterinære lægemidler i danmark

det så ændre ministerens opfattelse sådan at

på på medicinpakninger til veterinær brug

indledningsvis men så vil jeg gerne gentage det lægemiddelstyrelsen kommer nu til at tage fat i kollegaerne i de øvrige nordiske lande og også i brancheforeningerne i forhold til

de veterinære lægemiddelprodukter der markedsføres ikke bare i danmark men

kunne kigge på det samlede nordiske område er blindskrift

det kunne være en vej at gå samtidig med det vil vi rette kontakt til kommissionen både i forhold til om der ligger en tolkningsmulighed i de eksisterende regler og

om det kunne forestilles at det kunne indeholdes i det nye veterinærdirektiv som vi vi har lavet

veterinære lægemidler det er da fordi vi har et ønske om at vi

ligesom vi har blindskrift på lægemidler til mennesker også får det

så jeg forstår egentlig ikke at enhedslistens ordfører ligesom anfægter at det også skulle være

går vi i gang med ordførerrækken fru

tak for det og tak til df

helt tydeligt kom fra ministerens side i socialdemokratiet mener vi selvfølgelig at mennesker med handicap skal have de samme muligheder for at udnytte deres fulde potentiale

i den konkrete sag om blindskrift på veterinære lægemidler

er der jo rejst begrundet tvivl om hvorvidt det overhovedet er muligt at gå dansk enegang uden at komme på tværs af eu forordningen vedrørende varernes frie bevægelighed

set ikke et spørgsmål om at eu ikke kan lide blindskrift

spørgsmål om at varerne skal kunne flyde

uden at blive forhindret i det

som ministeren også nævnte i sin tale bragt andre løsningsforslag frem herunder om man kan finde en frivillig løsning

når nu den nye lovgivning træder i kraft i

ville være en helt fornuftig ting at prøve at arbejde

at foretage den og det ser vi frem til i socialdemokratiet

ville være et skridt fremad for mennesker der er svagtseende eller binde hvis også veterinære lægemidler ville være udstyret med blindskrift derfor bakker vi fuldt op om intentionen bag forslaget men vi afventer lige

stillingtagen til udvalgsarbejdet er gennemført

skal hilse fra de radikale og sige at de mener det samme som vi

peder hvelplund enhedslisten

nævner ordføreren selv ligesom ministeren også gjorde det her om

jo godt hvis vi kan få lavet en aftale ad frivillighedens vej men men er ordføreren enig i at det at det er et helt rimeligt krav at sige at

skal være udformet på en måde så så både blinde og svagtseende har har mulighed for at kunne se hvad der er i pakningerne

vi nødt til at tage hensyn til til forbrugersikkerheden

også kan læse på på medicin til deres

kan det er er et ganske rimeligt krav når vi nu ikke kan komme nogen vegne umiddelbart jeg hører også ministeren sige at ministeren er villig til at tage kontakt til sine kollegaer i både de nordiske lande og også i eu hvis jeg hørte rigtigt om

det må være en fælles udfordring

så skal vi forsøge at arbejde på at få det igennem ad frivillighedens vej

og vi heller ikke umiddelbart kan få noget gennemført i eu regi vil vil socialdemokratiet så være villig til at sige at her handler det om forbrugerbeskyttelse og derfor er det væsentligt

af hensyn til til blinde og svagtseende

at vi ikke kan komme nogen som helst vegne og det bliver nødvendigt med

at så er jeg enig med ministeren i

der er medicinalfirmaer der vælger danmark fra og siger ja det lilleputland deroppe må vi så hoppe over det er ikke så interessant fordi de stiller det her krav

hen nødt til at være noget som eu i fællesskab gør for at vi også kan være en del af det medmindre vi kan få den frivillige ordning igennem og det tror jeg faktisk på

hvis ministeren arbejder hårdt på det og vi andre støtter

karina adsbøl dansk folkeparti lad venligst være med at bruge blitz

på tilhørerpladserne det kan sagtens lade sig gøre at fotografere uden og det må man gerne værsgo

tak for det og tak for talen når nu ordføreren siger at det er et rimeligt krav at stille kunne man så ikke også forestille sig i forhold til det ordføreren siger at medicinalvirksomhederne netop vil investere i det i danmark og at danmark bliver foregangsland det ville jo være en sejr

ordføreren om ordføreren

man kunne lande en fælles beretning

vil man ikke stemme for hvis det kommer til afstemning

at man kunne tale med medicinalfirmaerne med medicinalfirmaerne med hensyn

få lavet den her ændring og det er det jeg hører ministeren vil forsøge at få igennem så det kan

an på hvordan vi lige kan arbejde med det her i vores udvalgsarbejde

generelt i forhold til eu

det er problematisk at vi som land ikke selv har mulighed for

retningslinjer og lave en national lovgivning på det her område men at vi simpelt hen skal være underlagt

at de nødvendige lægemidler til dyr også er til stede i danmark det synes jeg er punkt

det der så ligger meget tæt der opad er selvfølgelig at folk skal kunne læse hvad det er der står derpå

vil gå forrest med nu og det

det så går vi videre i ordførerrækken og det er fru jane heitmann venstre

udfordring og vi har som samfund en særlig forpligtelse til at gøre vores til at livet med et handicap bliver så let og så ubesværet som muligt vi har i danmark stærke traditioner for at gøre os umage

alle måder et sympatisk forslag særlig set i lyset af at vi jo i dag har krav om netop blindskrift påtrykt medicinpakninger

mennesker og det giver supergod mening at også mennesker med et synshandicap kan få viden om for eksempel produktnavnet og styrken på lige fod med mennesker som har deres fulde syn som reglerne er i dag

er der ikke taget udtrykkelig stilling til anvendelse af blindskrift på emballagen det betyder

håndhæve eventuel lovgivning på området

tilkendegive at det for os er en vigtig prioritet at mennesker med handicap kan deltage i det offentlige liv og at man kan leve det liv man ønsker og selv har valgt ligesom vi andre der ikke har et handicap også lever det liv

meget gerne fra venstres side arbejde videre med forslag til løsninger på den problemstilling som er sat op her vi ser gerne at vi kan finde hinanden på tværs af politiske partier i en fælles beretning og herigennem opfordre regeringen til at gå i dialog med kommissionen om fremover at indfortolke blindskrift i de kommende regler på området

regeringen går i dialog med alle brancheforeninger gerne i nordisk regi og herigennem får talt mulighederne

for at man på frivillig basis kan sikre en skrift på medicin pakninger til

tak for er det herre peder hvelplund enhedslisten værsgo

først og fremmest tak til dansk folkeparti for at fremsætte forslaget der handler om at det skal være muligt at mærke lægemidler til dyr sådan at information om lægemidlet

for mennesker der benytter sig af braille eller blindskrift som mange kender det

gøre med eu regler der forhindrer os i her i danmark at indføre en praktisk foranstaltning der vil sikre større tilgængelighed for mennesker med synshandicap i det her tilfælde handler det om direktiv to tusind og et SKRÅSTREG to og firs SKRÅSTREG

da der ikke er et krav om blindskrift på veterinære lægemidler i hele eu kan medlemsstaterne ikke vedtage egne regler herom fordi det vil sætte grænser for det indre marked for enhedslisten er det endnu et eksempel på eu regler der står i vejen for sundhed for mennesker og dyr fordi eu sætter hensynet til markedet først vi arbejder som bekendt for et brud med eus indre marked og for at ethvert eu land skal have ret til at gå foran og vedtage bedre regler end eus vi synes derfor at det er positivt at df her tager initiativ til at opfordre regeringen til at

opfordre den til at fremlægge et forslag om revision af forordning to tusind og nitten SKRÅSTREG seks så det bliver muligt at stille krav om mærkning med blindskrift af veterinære lægemidler

også benytte lejligheden til at sige at jeg synes at det er rart at høre dansk folkeparti bakke op omkring de internationale konventioner

og jeg skulle hilse fra sf og sige at de umiddelbart også stiller sig positive over for beslutningsforslaget

så går vi videre til fru may britt kattrup liberal alliance

tak for det jeg synes at det er meget sympatisk forslag og jeg ved egentlig slet ikke hvad argumentet er for at der skal være blindskrift på lægemidler til mennesker men ikke på lægemidler til dyr det er jo egentlig lidt underligt jeg synes at det meget positivt at ministeren vil kontakte branchen og se om vi kan finde en frivillig løsning frem for lovgivning som så altså heller ikke kan lade sig gøre på grund af eu regler så derfor støtter liberal alliance ikke forslaget men absolut

intentionen og indholdet

så går vi videre til fru pernille schnoor alternativet værsgo

i alternativet ønsker vi naturligvis også at hjælpe folk der har vanskeligheder og handicap og

alle skal have lige muligheder derfor er det som flere også har sagt i dag et sympatisk forslag som dansk folkeparti har stillet her i dag samtidig er der nogle ting i forslaget som gør

jo som flere har har nævnt

nogle direktiver som jeg ikke vil komme nærmere ind på

hvilket vi også finder problematisk ved forslaget vi mener at det er et vigtigt tema som dansk folkeparti

som vi også har hørt fra andre ordførere at det kan have konsekvenser for blinde hvis de for eksempel ikke har mulighed for at forstå

der står på den medicin til deres dyr

finde andre løsninger for eksempel udarbejde nogle andre beholdere man kan fylde op i eller gøre andre ting og det glæder mig

et arbejde med at finde ud af nogle andre løsninger til den her problemstilling som vi selvfølgelig tager meget alvorligt i alternativet tak for ordet

herre peder hvelplund enhedslisten

der var nogle ting i forslaget som var problematiske og der skal

i strid med eu lovgivningen

vi skal gå enegang

lande som ikke er med i eu og der kan man vedtage regler om forbrugerbeskyttelse det

ikke sådan at bare fordi man laver en regel om at der skal

blindskrift så vil samtlige lægemiddelvirksomheder sige at

styrke forbrugerbeskyttelsen uagtet at

rimeligt at man kan beskytte forbrugerne også selv om det er noget der påfører virksomhederne

slaget skal slås hvis man kan sige det sådan et andet sted altså vi skal sørge for

inde på at arbejde på at det at det bliver mere generelt at man sørger for

lave pakninger på når vi taler om medicin til dyr og medicin til mennesker fordi der er det samme behov

blinde også skal kunne kunne finde ud af hvad der er i pakningen og hvordan medicinen bruges

det er realistisk ja det er realistisk når man kan gøre det til mennesker

lave pakninger til dyr med blindskrift så selvfølgelig er

for det kom alternativets ordfører ikke rigtig ind på

alternativet har interesse i at kunne lande en en fælles beretning i forhold til

for og jeg har også hørt at både ministeren

at det ønsker man så det er vi selvfølgelig rigtig

gøre ting bedre end hvad eu kan gøre det det er da

nærhedsprincippet skal jo netop sikre

effektivt end hvis medlemslandene gør det selv

skønt hvis danmark kan stå i spidsen for at der bliver gjort opmærksom på at vi har et problem her

at ministeren gerne vil løfte det her det er også det jeg hører når vi vil lave en beretning så er det jo også sådan at vi faktisk gør opmærksom på at der er

hverken hensigtsmæssigt eller rimeligt at det er på den måde som det er nu så jeg synes da at vi på den her måde faktisk går i spidsen for noget

set prioritere at bruge min taletid på at sende to gange tak her fra talerstolen først og fremmest tak til dansk folkeparti for at være kommet med det her beslutningsforslag jeg synes det er skønt når beslutningsforslag bliver brugt til at belyse en problemstilling som der ikke har været fokus på og som mange måske ikke har været bekendt med

problematik i forhold til mærkning

sikre at også mennesker med et synshandicap kan

medicin som kan have stor betydning for

dyrene som omvendt også har stor betydning for de mennesker

meget relevant problematik der bliver belyst her så tak til dansk folkeparti for

at sætte fokus på den her sag min anden tak

rent faktisk går til ministeren for den måde som det her beslutningsforslag er blevet håndteret på jeg synes jo at man ikke bare har afvist det

henvisning til eu regler og holdt det ud i strakt arm og

jeg synes jo rent faktisk at man er gået enormt konstruktivt ind i det her

nu og her via lægemiddelstyrelsen

være åben over for at få igangsat et

den nemme afvisning vi vil også meget gerne drøfte videre i udvalgsarbejdet hvordan vi kan lande en fornuftig tekst på det her hvis vi vel at mærke kan nå det før vi lige pludselig står i et folketingsvalg men mon

der ligesom er to problemstillinger der bliver belyst her jeg synes jo også at der er en en tredje problemstilling nemlig

når vi her taler om et initiativ vi ønsker at tage for at styrke

sig at markedet udgør et problem er ordføreren ikke enig i at det bør være sådan at det altid vil være hensynet til forbrugeren der står øverst

når vi har et fuldstændig rimeligt og legitimt krav om at blinde og svagtseende også

over hensynet til hvad markedet synes kan være en god idé og der kan være besværligt for for medicinalindustrien

bekendt med at man har forsøgt at indføre det her

jeg synes det giver god mening at man regulerer den her

og at man er med til at sikre at der er de lægemidler til rådighed i danmark og vi ikke indskrænker

vi er afhængige af europæiske beslutninger

et lille land kan jo godt have vægtige argumenter og jeg synes det er svært umiddelbart at se et argument imod det her jeg ved heller ikke om det ville møde stor modstand i eu jeg

kan lade sig gøre at få det gennemført i eu regi eller

båret af fornuftige hensyn og

nogen grund til sådan at skælde ud på eu systemet over det her og kan lade sig gøre før vi rent faktisk har afprøvet om det kan lade sig gøre på europæisk plan og før vi har testet om der er en vilje til det her jeg har også meget svært ved at se

tak for det formand baggrunden for det her beslutningsforslag

spørgsmål som vores sundhedsordfører stillede i forbindelse med spørgsmål nummer hundrede og seks og halvtreds om ministerens holdning til at der på pakninger med medicin til dyr ikke findes

indhentede svar fra lægemiddelstyrelsen som oplyste at der ikke var noget krav

forordningen ikke havde åbnet op for at medlemsstaterne kunne vedtage egne regler herom ministeren svarede også samtidig at hun er åben over for at drøfte forslag til løsninger

i bekendtgørelsen om mærkning med mere af lægemidler ændres til navn og styrke på et lægemiddel til mennesker

tillige anføres i punktskrift på den ydre emballage således at blinde og svagtseende ligestilles ved indkøb af medicin til dyr eksempelvis en førerhund tilhørende en blind eller svagtseende borger dette sker under henvisning til forklaringer til chartret om grundlæggende rettigheder om den menneskelige værdighed

hvorunder det anføres at anerkendelse af den mennesket iboende iboende værdighed og af de lige og umistelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed

og fred i verden endvidere henvises

seks og tyve om integration af mennesker med handicap hvoraf det fremgår at unionen anerkender

der skal sikre deres autonomi netop en mærkning af lægemidler til dyr med punktskrift vil medvirke til at sikre såvel autonomi som værdighed hos blinde og svagtseende og sætte dem i stand til at indkøbe lægemidler til dyr på egen hånd

forslagsstillernes opfattelse at hensynet til eu’s charter om grundlæggende rettigheder bør veje tungere end eus generelle regler hensynet til det indre marked og fjernelse af handelshindringer hertil kommer

af lægemidler til dyr vil være i overensstemmelse med eus nærhedsprincip om end det er i modstrid med direktiv

hvoraf det i stykke fire fremgår at mærkningsordninger i medlemslandene kan

tage sagen op i ministerrådet ligesom folketinget selv bør overveje at henvende sig til europa kommissionen og opfordre den til at fremsætte et forslag

at stille krav om mærkning med blindskrift til veterinære

vi det rimeligt at der findes en en løsning med afmærkning med brailleskrift på pakninger med lægemidler til dyr nu har

som jo støtter det her forslag

har fået fra ministeren

at blinde og svagtseende har en førerhund men ikke kan læse hvad der står på lægemidlerne til deres førerhund derfor ser vi frem til udvalgsbehandlingen

op igen efter et valg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

vedtaget jeg skal udsætte mødet til klokken tretten

åbner forhandlingerne og det gør vi med

og kvalifikationer mellem læger der er uddannet i eu og læger der er uddannet i tredjelande

sådan set er helt enig i intentionen bag de fremsatte beslutningsforslag nemlig at vi skal sikre et højt niveau af patientsikkerhed i danmark og det gælder uanset om behandlingen varetages af sundhedspersoner der er uddannet i danmark eller sundhedspersoner der er uddannet uden for danmarks grænser det være sig i eu lande eller i tredjelande det er helt afgørende at vi som patienter kan være trygge ved det personale der møder os når vi har behov for behandling og der skal derfor heller ikke være tvivl om at udenlandske læger

uanset baggrund kunne levere sundhedsydelser af høj kvalitet og det betyder også at kunne tale et ordentligt

og med kollegaer vi må

glemme at der er rigtig mange udenlandske læger i danmark som er rigtig dygtige og som taler et godt dansk og som hver dag gør en forskel for patienterne og når jeg føler anledning til at sige det

det fordi der er nogle af aktørerne som meget har en tendens til ligesom at sætte lighedstegn mellem at hvis der er en læge der kommer fra udlandet

ikke er tilfældet og at der er rigtig mange dygtige udenlandske læger der hver dag er med til at sikre danske patienter en god behandling

har fastslået en del gange senest i forbindelse med førstebehandlingen af l to hundrede og nitten hvor regeringen netop har fremsat et lovforslag der skærper sprogkravene til udenlandske læger og ikke mindst kravene til at regionerne skal løfte deres arbejdsgiveransvar

med spørgsmål en til l to hundrede og nitten som udvalget har stillet

til læger der kommer fra andre eu lande

ikke er nok at man kan noget på papiret

skal også kunne det i virkeligheden

både når der ansættes danske læger og når der ansættes udenlandske læger

være stærke sproglige og faglige kompetencer og det er regionerne som arbejdsgivere der har ansvaret for at sikre at de kompetencer er til stede og at der også er et match mellem det der står på papiret og det som lægen kan i den virkelige verden

regionerne der som ansættelsesmyndighed har ansvaret

eller helt afbryde ansættelsesforholdet hvis det viser sig at lægen det være sig en dansk læge eller en udenlandsk læge ikke kan det som der forventes og som der er krav

for at kunne levere en patientsikker behandling af høj kvalitet

vi har hvor regionerne tager arbejdsgiveransvaret og også ansvaret for at sikre tilstrækkelige sproglige kompetencer hos udenlandske læger

man nok bare desværre sige at vi ser eksempler på jeg tror også vi alle sammen får henvendelser

patienter som ikke har kunnet forstå eller kommunikere med den sundhedsperson de er blevet mødt af det vidner desværre kan man sige om at der ikke alle steder i regionerne i tilstrækkelig grad har været løftet ansvaret og sikret de nødvendige sprogkompetencer hos udenlandske læger det gør det nogle gange utrygt at være patient og det er selvsagt ikke godt nok og derfor er der også god grund til at vi strammer op omkring lovgivningen

to hundrede og nitten som er førstebehandlet her i folketingssalen det initiativ der ligger

mødt en relativt bred opbakning fra ordførerkredsen er jo et initiativ som udspringer af den drøftelse som et flertal af partier også var enige om på baggrund af det beslutningsforslag som tilfældigvis også hedder b en hundrede og seks og tredive som var i folketingssalen sidste forår og hvor vi både socialdemokraterne radikale venstre alternativet og regeringspartierne var enige om at det var vigtigt at vi

strammede op på de sproglige kompetencer hos sundhedspersoner l to hundrede og nitten

men jeg vil også gerne understrege at regeringen gerne vil se på om der er mere vi kan gøre for at sikre sprogkompetencerne hos udenlandske læger og regeringen er som jeg også har omtalt både på et samråd i folketinget og også i forbindelse med førstebehandlingen af l to hundrede og nitten

se at danske regioner har ændret holdning til national sprogkontrol

understrege at regeringen fortsat ikke støtter en ufleksibel løsning

er regeringens opfattelse at der er markant forskel på om man som italiensk uddannet læge

som forsker eller i en stilling hvor man ikke har patientkontakt og

ansættes i en stilling med patientkontakt og hvis vi ikke har den fleksibilitet risikerer vi også at det danske sundhedsvæsen går glip af de både faglige kompetencer og nye ideer som også læger uddannet i andre lande kan være med til at bidrage med og derfor vil jeg også gerne understrege som jeg også gjorde i forbindelse med førstebehandlingen af l to hundrede og nitten at de

danske regioner ifølge deres høringssvar ønsker heller ikke svarer til det der fremhæves i beslutningsforslagene i dag danske regioner har skriftligt også udtalt at den nuværende

lægger op til at ville indføre ikke er egnet til formålet det er altså danske regioner som alt andet lige er ansættelsesmyndighed for vores sundhedspersoner der kommer med den skriftlige tilbagemelding i deres høringssvar og der håber jeg

her og nu hvor vi har brug for dygtige udenlandske læger for at kunne drive det sundhedsvæsen vi kender i danmark og derfor nytter det heller ikke noget at lægge unødige firkantede regelhindringer i vejen for den fleksible rekruttering af udenlandsk arbejdskraft som vi har behov for det nytter ikke noget at forlænge autorisationsprocessen markant og gøre det mindre attraktivt for dygtige udenlandske læger

gå ud over patienterne og det vil også gå ud over danmark som et attraktivt sted at lave forskning på det sundhedsfaglige område til gavn for patienterne og nye banebrydende behandlingsformer som så ikke længere vil blive udviklet i danmark

at danmark er forpligtet til automatisk at anerkende de uddannelsesbeviser som eu læger har modtaget hvis de er i overensstemmelse med de mindstekrav som vi har aftalt i fællesskab i eu kredsen det handler jo egentlig grundlæggende om at vi inden for vores europæiske samarbejde også anerkender hinandens uddannelser så eu læger der søger ansættelse i danmark eller danske læger der søger ansættelse i et andet eu land ikke bliver mødt med uproportionale ekstrakrav det handler jo sådan set også om at den aftale vi har lavet i fællesskab netop stiller nogle faglige krav

når vi stiller de her krav i fællesskab i eu sammenhæng

har en indbygget tillid til at vi som medlemslande drager omsorg for kvalitet og indhold og varighed i uddannelserne ligesom vi har aftalt

det regelsæt der gælder for eu læger og det regelsæt der gælder for læger der for eksempel kommer fra pakistan hvor vi jo ikke

danmark har nogen som helst mulighed for at påvirke

mellem læger der kommer fra henholdsvis tredjelande og fra eu lande derfor vil det også være i strid med vores fælles eu regler og direktivet hvis danmark indfører krav om medicinske fagprøver og evalueringsansættelser af eu læger som en betingelse for at få autorisation sådan som der fremlægges i b en hundrede og seks og tredive og derfor kan regeringen ikke støtte den del

ikke et udtryk for at vi slækker på de faglige krav til eu lægerne

sikre at de faglige kvalifikationer er til stede både når man laver en konkret ansættelse

efterfølgende hvis det viser sig at lægen ikke besidder den faglighed som man kan forvente så

arbejdsgiveren der skal sikre enten den nødvendige opkvalificering i forbindelse med den konkrete ansættelse eller i sidste ende afslutte ansættelsesforholdet

spørgsmål om hvad det er for nogle regler der gælder på papiret men også

arbejdsgiveransvaret der er vigtigt for at sikre at patienterne møder dygtige medarbejdere hvad enten de er uddannet i danmark eller uden for landets grænser jeg

forventning om at hvis regionerne

så styrelsen netop har mulighed for at varetage sin tilsynsopgave der ligger også en vigtig opgave og der må jeg bare også konstatere at

sket i tilstrækkelig grad i dag anerkendelsesdirektivet åbner op for at vi kan indføre en kontrol af om en eu læge besidder de sprogkundskaber vi vurderer er nødvendige for at man kan fungere som læge i danmark og der har jeg svaret folketingets europaudvalg på

spørgsmål en hundrede og seks og halvfjerds at det er vurderingen at det vil være for vidtgående at stille de samme krav som man stiller til tredjelandslæger det ændrer så ikke

national sprogkontrol for eu læger så vi sikrer at alle læger der arbejder i danmark også kan et tilstrækkeligt dansk til at tage godt vare på patienterne

er også baggrunden for at jeg har bedt kammeradvokaten om at undersøge hvilket niveau det vil være

så vi både holder os inden for rammerne af anerkendelsesdirektivet og sikrer at udenlandske læger kan et tilstrækkeligt dansk

er lovmedholdelig så regeringen kan ikke støtte de fremsatte beslutningsforslag de er dels i strid med vores eu retlige forpligtelser dels vil de begrænse regionernes rekrutteringsmuligheder i et uforholdsmæssigt omfang som i sidste ende risikerer at gå ud over de danske patienter de forhold har heller ikke ændret sig siden et næsten enslydende beslutningsforslag blev fremsat sidste år og det ændrer heller ikke ved at udenlandske læger i danmark

men det mener vi ikke fra regeringens side at b en hundrede og fem og tredive og b en hundrede og seks og tredive vil sikre

tak for det og og tak for talen til ministeren

ministeren siger at der har været

en opfattelse af at udenlandske læger ikke kan tale dansk at det var et generelt problem og det er der blevet givet udtryk for det har ikke været min opfattelse jeg har ikke hørt hverken fra ministeren eller

når vi har diskuteret sagen her i folketinget hverken

i salen eller i samråd at der er nogen der har givet udtryk for det

det er godt at der er udenlandske læger der arbejder i danmark pointen er bare at vi selvfølgelig skal kunne stille enslydende krav til sprog

man skal arbejde i en forskerstilling eller man skal arbejde med patientkontakt det er jo fuldstændig rigtigt

er afgørende er jo ikke hvor du har taget din uddannelse det der er afgørende er

forstår jeg ikke helt hvorfor der skal være den diskrepans mellem om man har taget sin uddannelse i et eu land

hensyn til patientsikkerheden at det enslydende krav at det er de faglige kvalifikationer der er afgørende og ikke hvor man nødvendigvis har taget sin uddannelse

er jo også derfor at vi i eu kredsen har aftalt et anerkendelsesdirektiv hvor vi har sat minimumskrav til hvad det faglige indhold skal være på medicinuddannelserne

vi på den måde også har tillid til at når vi aftaler i fællesskab at der både skal være en vis længde og at det skal have et vist indhold

og det betyder jo at vi både fra regeringens side men også i forhold til de aftaler vi har lavet

på hvilket regelsæt en svensk læge er underlagt og hvad en pakistansk læge er underlagt

at enhedslisten mener at en pakistansk læge og en svensk læge skal underlægges de samme krav det synes vi ikke er rimeligt fra regeringens side vi mener faktisk at der er forskel på om vi aftaler noget i eu kredsen og laver nogle faglige rammer om minimumskrav eller om man får en læge ind fra pakistan hvor danmark ikke har en mulighed for at kunne stille krav til hvad uddannelsen skal have indeholdt men når det handler om at man så skal være dygtig både sprogligt og fagligt

ikke den forskel og det er jo også derfor at vi med l to hundrede og nitten også indskærper det ansvar man har som arbejdsgiver for hele tiden at sikre at når man rekrutterer udenlandske læger så kan de også tale med patienterne og med kollegaerne i det danske sundhedsvæsen

herre peder hvelplund

at understrege at det regime vi har i dag har vist sig

patientsikkerheden styrelsen for patientsikkerhed har jo selv været inde og understrege at det på nogle sygehuse har været et problem netop fordi

været en overvægt af udenlandske læger som ikke havde kendskab til det danske sundhedsvæsen vi kunne undgå at stå i den situation hvis vi sikrede at der var de samme krav til sprog og kvalifikationer og det er derfor jeg igen ikke helt forstår hvorfor der skal være den forskel på hvor man har taget sin uddannelse

sprog og kvalifikationskrav patienten er jo ligeglad med hvor lægen har taget sin uddannelse eller hvor lægen kommer fra bare sprog og

er i orden det er derfor jeg ikke kan se hvorfor det skal være specielt firkantet og ufleksibelt at sige at vi har enslydende regler

en gruppe af læger nemlig dem der kommer fra tredjelande hvorfor kan man ikke bare ensrette de krav sådan at de bliver enslydende uanset hvor du har taget din uddannelse

regeringens side har l to hundrede og nitten hvor der er et skærpet krav

sprog er jo fordi vi ser problemer i dag vi ser at regionerne ikke har været gode nok som arbejdsgivere til at stille krav om for eksempel sprog

lovforslag to hundrede og nitten

mulighed for at lave en sprogtest lave sprogkontrol vi kan bare se at det ikke er blevet brugt i tilstrækkeligt omfang

og det er her område så man som patient og som kollega kan være tryg ved at udenlandske læger der ansættes i det danske sundhedsvæsen også taler et tilstrækkeligt dansk

regler der vil være gældende for en pakistansk læge og en svensk læge jeg er også nødt til at sige at ufleksibiliteten

til at have en konsekvens for patienterne i danmark fordi vi alt andet lige har flere nordiske læger og flere eu læger

firkantede regler i sidste ende risikere at det går ud over patientsikkerheden

tak for ministerens tale jeg må sige at

side er vi meget forundrede over at

vi har jo set at afdelinger har været lukket ned netop på grund af sprogudfordringer og og

patientens pårørende vi har også

til læger eller speciallæger når de kommer fra eueøs

ministeren mener ministeren virkelig ikke at vi skal gøre mere på det her område

øge patientsikkerheden til gavn for patienterne og det er jo dem vi skal have i centrum

anerkender til fulde at der er udfordringer er for mange udenlandske læger der ikke taler tilstrækkeligt

derfor vi har fremsat det lovforslag der hedder to hundrede og nitten og som er blevet førstebehandlet her i salen og som jeg også håber på at dansk folkeparti vil bakke op om

der er nødt til at blive strammet op når vi kigger på også at stille nationale krav men som skal være eu medholdelige

tage et større ansvar for at udenlandske læger i danmark taler et ordentligt dansk så man kan kommunikere med patienterne og med sine kollegaer så regeringen har taget initiativer og kommer til at tage initiativer

de beslutningsforslag vi diskuterer i dag

en svensk læge er det samme og man skal stille de samme krav der mener vi sådan set fra regeringens side at vi er nødt til at være nuancerede og

en fleksibilitet

ikke er medholdelige i forhold til eu lovgivningen og for tredje

enormt firkantede og sidestiller at man skal have et seks måneders forskningsophold med om man er ansat og har patientkontakt og vi ønsker fra regeringens side at have nogle fleksible regler hvor man netop skelner mellem

en dygtig udenlandsk forsker der kommer på et kortvarigt ophold i danmark

man ansættes i en stilling hvor man netop har patientkontakt og det

her beslutningsforslag på ingen måde tager højde for

regeringen ikke kan se at at der er behov for yderligere på det her område og så ved jeg godt at ministeren siger at

ansvar i forhold til det her

altså når vi fra regeringens side har fremsat l to hundrede og nitten

det jo fordi vi ikke synes at systemet i dag er godt nok

jo heller ikke korrekt når fru karina adsbøl siger at regeringen ikke vil gøre mere det vil vi

vi har fremsat et lovforslag hvor vi skærper sprogkravene og det er derfor vi

tager initiativ til at vi laver nogle nationale regler

hvad man som minimum skal kunne sprogligt det er bare vigtigt at der ligger en fleksibilitet i de regler sådan at der netop skelnes mellem om man er ansat i en stilling hvor man har kontakt til patienterne

forskningsstilling eller er ansat i en stilling hvor man ikke har patientkontakt det tager beslutningsforslagene i dag overhovedet ikke højde for og derfor risikerer de at gøre mere skade end gavn for patienterne i danmark

undgå at komme til at ansætte en læge som

man i hvert fald ikke vil have vedkommende i

jeg ved der har været problemer inden for de nordiske lande med det der men kender ministeren til om der er sådan et et register så vi i danmark kan undgå

at ansætte læger som andre lande ikke vil have

et meget relevant spørgsmål som ordføreren stiller netop i forhold til

hvis vi har sundhedspersoner der ikke lever op til den faglige standard der er et varslingssystem

blandt eu landene som desværre ikke er så

arbejder vi på der er også et nordisk

som faktisk er blevet fornyet og nu udbygget yderligere så vi blandt de nordiske lande i endnu højere grad også

hjælper hinanden med at undgå at vi eksporterer dårlige sundhedspersoner fra land til land fordi vi er ikke

varsle om for eksempel autorisationsindskærpelser og andet

i takt med at vi har lavet en ny aftale nu også får udbygget yderligere lige så vel som vi arbejder på

løbende at udbygge det europæiske system

jeg ved naturligvis godt at de fleste udenlandske læger i danmark kommer fra de andre nordiske lande og godt

ministerens opfattelse at det varslingssystem virker eller at det ikke virker inden for eu

jamen det virker men det kan blive bedre

og det vil jeg også gerne svare på skriftligt der er også variationer i hvor meget man varsler om det har også været en del af en diskussion for eksempel

meget mere de vurderer også er hvis du har glemt at betale dit kontingent

sådan set også rum for at vi i fællesskab kan gøre det europæiske varslingssystem stærkere end det er i dag men det er vigtigt at vi har fået det bygget op og har noget ligesom

lægger ud med socialdemokratiets ordfører fru karin

mange tak tak til dansk folkeparti og til enhedslisten

fremsat de beslutningsforslag her som er meget relevante alle danskere skal sikres en god og sikker behandling i det danske sundhedsvæsen hvis de bliver syge

som gør en tryg og hvor patientsikkerheden er høj

det helt grundlæggende en forudsætning at man kan forstå hvad sundhedspersonalet siger

de kan forstå hvad man selv siger man kan være nok så dygtig men hvis man ikke kan kommunikere med patienterne

kan der opstå fejl og i hvert fald utryghed som vi som samfund ikke kan godtage jeg tror at vi alle sammen er bevidste om at det danske sundhedsvæsen har brug for dygtige udenlandske læger og de skal være meget velkomne her i danmark men det siger sig selv at vi som samfund selvfølgelig bliver nødt til at sikre os at deres faglige niveau er højt nok

de kan tale med deres patienter og kolleger især er der mange små sygehuse

brug for udenlandske læger fordi de danske læger ikke vil arbejde der

thy og der er der yderligere en ting der spiller ind nemlig at

derfor mener vi også fra socialdemokratisk side at der er god grund til at kigge på om der ikke kan stilles højere sprog og kompetencekrav til eu læger ligesom der allerede bliver det

vi har noteret os at paraplyorganisationen danske patienter såvel som lægeforeningen har sagt at også læger fra eu lande skal mødes med sprogkrav i det danske sundhedsvæsen et centralt sprogkrav mener vi også vil kunne gøre det lettere for regionerne derfor bakker vi op om intentionen i forslagene og vi ser frem til en videre udvalgsbehandling tak

tak for det og tak til ordføreren for en utrolig positiv tale det vil jeg

ordføreren om at bekræfte at at ordføreren er enig i at det er et nationalt ansvar

tilstrækkelige så det ikke bliver noget man kommer til at skulle stå med

ikke alene er et ansættelsesansvar ude i regionerne men at netop den opgave bør

standard så vi sikrer at når læger arbejder med autorisation i danmark

er det efter nogle standarder vi fra nationalt hold har aftalt

være realistiske over for at det her jo også er en eu problematik

jo rigtigt som ministeren siger at der er nogle aftaler inden for eu

fra dansk side stiller krav om seks år og der er selvfølgelig et enormt gab der

at køre på et dansk sygehus hvis det er sådan

jeg tror bare vi må se i øjnene at vi får brug for flere udenlandske læger i danmark

sikre at det forarbejde at det grundlæggende arbejde er på plads

der kunne centrale sprogkrav og kvalitetskrav være en hjælp for regionerne men jeg er enig i at det ligger ude i regionerne det er dem der ansætter

slet ikke godt nok for patienternes sikkerhed vi skal have en national myndighed hvor de udenlandske læger bliver prøvet af på deres faglighed og sproglige kompetencer siger sundhedsordfører flemming møller mortensen

lidt i tvivl om hvordan socialdemokraterne

om man er enig i som det jo ligger i beslutningsforslaget at man skal indføre en national standard

eller om om ordføreren ikke er af den opfattelse

synes sådan set at jeg i min tale har bakket op om herre flemming møller mortensen

det er en sag der ligger socialdemokraterne meget på sinde at vi får patientsikkerheden og trygheden helt i top

jeg siger i dag at vi bakker op om beslutningsforslagene og det kommer vi også til at samarbejde med ministeren om for vi skal skal sikre at patientsikkerheden er i orden også med hensyn til de udenlandske læger og at man kan forstå hvad de siger

der er yderligere spørgsmål nemlig fra fru karina adsbøl

socialdemokratiet bakker op om intentionerne i forslaget grunden til at

taler som om det her forslag handler om at man ikke skal være udenlandske læger det her handler jo om at lægerne skal kunne tale dansk det handler også om at lægerne skal kunne forstå dansk uanset hvor de kommer fra så derfor skal

at de læger der arbejder i danmark kan det danske sprog og at de også kan forstå det danske sprog

end end at kunne tale og forstå dansk og have de nødvendige kvalitetskrav jeg håber ikke jeg har givet udtryk for andet for det er naturligvis det som

handler om og ja jeg kan bekræfte at vi synes man skal arbejde i retning af at man

de her to områder fordi det vil hjælpe regionerne i deres videre arbejde idet der jo vil blive ved med at komme udenlandske læger til danmark og tak for det det er godt ellers havde vi ikke læger nok

tak til formanden for lige at hjælpe med navnet

lige høre den socialdemokratiske ordfører

selv skal bestemme i danmark

skal blande sig udenom i forhold til hvordan vi indretter os i danmark

stiller nationale sprogkrav til de læger der bliver ansat i danmark

altså som vi kan se det i dag

fungerer det jo ikke godt nok i danmark og derfor bliver vi nødt til at gøre noget ved det her og det

det må vi gå i samarbejde med ministeriet om at få rettet op på

det bliver lettere for patienterne det bliver lettere for lægerne det bliver lettere for regionerne

det skal være det som arbejdet går ud på om vi kan gøre det alene i danmark

fra fru jane heitmann venstre

alle partier enige i intentionerne bag beslutningsforslaget nemlig at

og de skal også have danskkundskaber så de forstår hvad patienten siger det går begge veje

at beslutningsforslaget som det ligger her kan socialdemokratiet ikke stemme for fordi det

set går imod vores eu retlige forpligtelser vil ordføreren bekræfte det

det har udviklet sig i danmark siden vi havde det sidste beslutningsforslag

det kalder faktisk mere på at vi griber ind nu end det end det har gjort nogen sinde før

arbejde også nede i eu på at få lavet om på de her regler

man kan gøre det i danmark jeg vil sige at socialdemokratiet går ind for at vi skal stramme kravene

at ordføreren har misforstået mit spørgsmål

er ordføreren mener når ordføreren siger er noget der har ændret sig i danmark nu handler det her jo også om hvad der foregår i eu

og socialdemokratiet derfor ikke kan støtte de beslutningsforslag som vi behandler kan ordføreren bekræfte at

her kan socialdemokratiet ikke støtte dem altså stemme grønt hvis vi for eksempel skulle stemme om dem om fem minutter

det fordi der er flere udenlandske læger i danmark end der nogen sinde har været og de kommer fra alle mulige steder i verden nogle kommer fra tredjelande og dem kan vi hvad skal

tilsagn om at vi kan støtte det

og altså dermed stemme grønt for det

fra fru may britt kattrup liberal alliance

at

siger man jo samtidig at man vil gå imod

og imod eus regler om fri bevægelighed

går det som sagt imod eus regler om fri bevægelighed

ikke at man kan arbejde på at få det skærpet og det mener jeg

nødt til at gøre jeg anerkender at der er regler i eu

der siger at vi kan gøre sådan og sådan men det betyder jo ikke at de regler

skal gælde for tid og evighed så derfor bliver vi nødt til at arbejde i retning af at vi kan sikre en bedre patientsikkerhed

i danmark og der er det altså nødvendigt at vi arbejder med sprog og med kvalitet også selv om man kommer fra et andet eu land måske ikke så meget sverige men der kan være mange andre rumænien ungarn hvor vi ikke rigtig kender kvaliteten så godt som vi gør fra de øvrige nordiske lande

eller de eu minimumskrav som man gensidigt anerkender

det følger jo næsten af hinanden hvis vi skal arbejde med det på dansk jord skal vi jo også arbejde med det nede i eu for også at løfte det der det må være den samme problematik som er i mange andre eu lande som også er for læger fra fra øvrige eu lande så vi skal gå i retning af at vi skærper kravene

man er udenlandsk læge på et dansk sygehus hvad enten man kommer fra et tredjeland eller fra et eu land vi skal bare være sikre på at patienterne forstår hvad det er lægen siger og vi skal være sikre på at lægen forstår hvad det er patienten siger

tvivl om hvad ordføreren faktisk mener for

vi kan godt blive enige om intentionerne i de her forslag

at patientsikkerheden er i orden

i præcis den form de ligger her

vi siger ja til det som

sundhedsordførers side nemlig at vi går ind for at man skal skærpe kravene og at vi skal have et nationalt center der arbejder med de her ting sådan at man kan

have en lettere arbejdsgang ude i regionerne og vi sikrer en bedre patientsikkerhed og også en bedre tryghed for patienterne

sige at jeg oplever at ordføreren svarer lidt ved siden af det der bliver spurgt om fordi nu er der blevet spurgt om flere gange og jeg spurgte også lige før om ordføreren siger ja til

retsligt det handler om eu

det som ordføreren siger er jo noget andet altså det det handler om noget andet og det er ikke noget der ligger i det her her beslutningsforslag så siger

ordlyd der ligger i de her to beslutningsforslag sådan som de ligger her

vi siger ja til intentionen i

beslutningsforslag og det var også det jeg sagde i min tale jeg hørte også ministeren sige at der er nogle døre der kan åbnes

hvor man kan undersøge mere og det er det vi vil gå ind og gøre i udvalgsarbejdet der kommer herefter

med det siger vi tak til den socialdemokratiske ordfører så er vi nået til fru karina adsbøl

hvis i undrer jer over at det er handicapordføreren der står her på talerstolen og ikke sundhedsordføreren så kan

vores sundhedsordfører er ude på motorcyklen for at sætte en verdensrekord

mod at blive behandlet af udenlandske læger som enten ikke er i stand til at kommunikere på et tilfredsstillende dansk eller ikke formår at forstå det danske sprog i dansk folkeparti finder vi det vigtigt at sætte patienten i centrum

er vigtigt at patientsikkerheden er i top man skal altså som patient kunne forstå lægen og lægen skal kunne forstå patienten

på et tidspunkt netop en der havde haft forbindelse til sundhedssystemet som havde fået et brev

postkassen eller ind i sin e boks hvor der stod at han skulle til undersøgelse på sygehuset

brug for tolk han blev nødt til at krydse af

oplever læger fra lande udenfor eu og eøs skal igennem en omfattende ansøgningsproces

eu og eøs lande baggrunden for dette er jo den fri bevægelighed for arbejdskraft og automatiske anerkendelser af

til på mange hospitalsafdelinger i danmark hvor der befinder sig læger som ofte må spørge sygeplejersker til råds om behandlingen af patienter

at man i et stort omfang havde ladet læger fortsætte med at arbejde

kun lige med nød og næppe har klaret prøverne med bundkarakterer på slagelse

måtte en hel afdeling stoppe for behandlingen af akutte patienter og alt tyder på at nogle udenlandske lægers manglende kompetencer også kan have kostet menneskeliv er det virkelig den slags forhold vi ønsker for vores patienter det mener vi ikke i dansk folkeparti

og det skal vi selvfølgelig også have i danmark patienter har det som regel meget skidt når de er indlagt det er jo derfor de er indlagt og derfor er det utrolig vigtigt at kommunikationen er forståelig vi kan ikke forlange af patienter eller deres pårørende at de i pressede situationer skal lege gætteleg

spørger ind til symptomer eller redegør for et behandlingsforløb det er helt uacceptabelt vi skal sætte nogle klare faglige standarder og også følge op

dokumentaren opsøgte et rumænsk universitet der uddanner flere læger til danmark og der undersøgte de også uddannelseskvalitet og rygter om at

man kunne købe sig til en lægeeksamen

følger programmet fem og fyrre årige søren der fik sit helbred ødelagt på en kirurgisk afdeling med store

vi følger også i dokumentaren en række

tæt på blandt andet slagelse sygehus med

at man måtte stoppe behandlingen på akutte

et selvstændigt land og vi skal ikke have regler

patientsikkerhed så derfor er vi glade for at vi kan fremsætte det her beslutningsforslag i dag

at de også kan bakke op om det beslutningsforslag der ligger her i dag tak for ordet

så er det fru jane heitmann

hundrede og seks og tredive som vi sambehandler her er stort set identiske med tidligere beslutningsforslag fra enhedslisten fra maj to tusind og atten

hundrede og seks og tredive

og genfremsat beslutningsforslag men nu delt i to et der omhandler sprogkrav til læger fra

et der omhandler kvalifikationer og test af læger fra eu og

være en gentagelse af hvad jeg tidligere har sagt her fra talerstolen jeg kan også godt afsløre at venstre ikke har ændret holdning siden maj to tusind og atten

fordi det er i strid med eus retlige forpligtelser

hvis læger og patienter ikke kan kommunikere på et klart og tydeligt dansk ligesom både de faglige og sproglige kvalifikationer hos udenlandske læger naturligvis skal være i orden

også gav udtryk for sidste år

at ansætte og netop regionerne spiller her en helt central rolle

ikke os på christiansborg der ansætter personale det er regionernes ansvar at sikre at

som der ansættes har de nødvendige sproglige og lægevidenskabelige kompetencer

af anerkendelsesdirektivet ligesom det er afgørende at der er proportionalitet i en eventuel

for en proportional sprogtest af eu læger og det bakker vi fra venstres side fuldt og helt op om jeg kan så forstå på den ordførertale jeg netop har hørt fra dansk

det er jo lige præcis det regeringen

i stedet for at fremsætte et beslutningsforslag som er vidtgående som det vi ser i dag det er mig

ligesom de skal opleve at blive forstået

klar og ligeværdig kommunikation i vi et lovforslag her i folketingssalen som præciserer driftsherrers ansvar for at de sproglige kompetencer skal være i orden ligesom de lægefaglige kompetencer naturligvis også skal være det

diskussion regionerne skal sørge for at lægerne har de sproglige kompetencer som passer til den opgave der skal løses

hvis man skal forske

er det måske lige knap så påkrævet at man taler dansk på samme niveau som det er påkrævet ved læge patient kontakt

og egentlig glæder jeg mig over at der er regioner som tilbyder mentorprogrammer til udenlandske læger og sprogkonsulenter der følger udviklingen af de sproglige kompetencer hos den enkelte læge

tidligere i min ordførertale at lægedækningsaftalen er helt essentiel

ligesom vi vil komme på kant med direktivet hvis danmark som noget helt nyt indfører de krav som enhedslisten og dansk folkeparti foreslår nemlig medicinske fagprøver og evalueringsansættelse til eu læger som betingelse for at de kan få autorisation

også sundhedspersonale hvis vi skal dæmme op for udfordringerne omkring lægedækning

som side om side med deres danske kolleger hver dag bidrager med en indsats

at vi sikrer en tydelig markering af at udenlandske læger som ansættes i danmark med en funktion som for eksempel involverer patientkontakt skal kunne kommunikere på et forståeligt dansk så læge og patient

forudsætninger for et succesfyldt behandlingsforløb jeg skal hilse fra det radikale venstre og tilkendegive at man heller ikke fra

til kvalifikationer og det er jo netop med baggrund

meget ulykkelige sager hvor vi har set at været nogle afdelinger som har været belastet af at man har haft meget udenlandsk arbejdskraft med lave faglige kvalifikationer

masser af velkvalificerede udenlandske læger i danmark og det er vi rigtig glade for

kvalifikationskravet allerede i dag har vi adskillige udenlandske læger der arbejder i danmark også læger der kommer fra tredjelande

op imod otte hundrede læger der kommer fra tredjelande og de har jo gennemgået den godkendelsesproces der er i dag

i forhold til læger der kommer fra eu lande for netop at sikre patientsikkerheden så det er ens standarder vi stiller uanset hvor man har taget sin uddannelse

det er jo sådan at når man er en del af et fællesskab og det er vi jo som medlem af eu så er der nogle spilleregler i det fællesskab og

til den spilleregel der hedder anerkendelsesdirektivet

anerkendelsesdirektivet til læger som kommer fra eu og dem skal vi jo efterleve når det så er sagt

i sidste ende ikke på at det jo er regionernes ansvar at sikre at det lægefaglige personale man ansætter

til det job man skal have besat der har det måske en gang imellem haltet lidt i regionerne med helt at leve op til det ansvar

at der i dag også er utrolig stor forskel på de krav vi stiller til en speciallægeuddannelse i danmark i forhold til de minimumsstandarder der ligger i anerkendelsesdirektivet der kan være op til tre års

i uddannelseslængde styrelsen for patientsikkerhed gør selv opmærksom på at de

uddannelsesniveauet for de læger der søger herop kommer fra eu lande og det betyder jo at regionerne bliver sat en helt urimelig situation

kunne undersøge uddannelsesniveauet for de læger som søger ind når de i forvejen mangler læger det ville da være en hjælp hvis vi kunne sige

vi har den samme standard og

uanset om man har taget sin uddannelse i danmark i et tredjeland eller i et eu land så er det ens standarder vi

sætter sætter i forhold til faglighed og i forhold til sprog

for mig er det helt afgørende at regionerne er bevidste om at det er dem

som driftsherrer der har ansvaret for at sikre at det personale der bliver ansat har de rigtige kvalifikationer til det job der skal besættes og det gælder uanset om vi taler lægefaglige kvalifikationer eller om vi taler sproglige kvalifikationer det er

også har de rigtige kvalifikationer til at besætte et givent job

tak for det ordføreren taler næsten som om hun er europæer i hjertet og ikke dansker i hjertet

at ligestille sprogkravene og det handler om vores patientsikkerhed derfor er det mig uforståeligt

i forhold til de her forslag mener ordføreren at det er vigtigt for patientsikkerheden at læger der arbejder i danmark kan tale dansk og også kan forstå dansk

sverige ja jeg henviste

sprogprøver og at det fungerer det skal vi selvfølgelig også

ikke støtter de fantastisk gode beslutningsforslag fra dansk

enhedslisten hvad agter ordføreren så at gøre fremadrettet

vi kan bare konstatere at regionerne endnu en gang ikke har levet op til deres ansvar på det her område

se om vi også kan få sådan en model implementeret i danmark

en national og proportional

den svenske model hvorfor siger man det ikke bare som det er nemlig støtter regeringens forslag

og derfor er selvfølgelig også afgørende at vi kan forstå hvad en læge siger til os og at vi kan kommunikere med lægen på betryggende vis og det lader altså til at regionerne ikke i alle tilfælde har levet op til det her

og det er jo sådan at uanset hvilke krav der bliver stillet er det en arbejdsgivers her regionernes ansvar

kontrollere at ansatte også lever op til de krav som der nu engang er sat og vi skal jo inden for eu leve op vores gensidige anerkendelseskrav

en arbejdsgivers ansvar at sørge for at de ansatte har

l to hundrede og nitten som netop præciserer arbejdsgivernes ansvar altså regionernes ansvar for at sikre nødvendig sprogkompetencer

deres ansatte og det glæder

problemet yderligere og se på muligheden for at indføre en proportional sprogkontrol også for eu læger og at man sammen med regionerne vil arbejde for at finde den rigtige løsning

i danmark og det er trods alt bedre at have en læge der taler dårligt dansk

på de krav man stiller til de forskellige læger de læger som har kontakt med patienter skal klart have gode sprogkompetencer

så ingen er tvivl om hvad der bliver sagt og at man kan kommunikere på tryg vis men læger som ikke taler med patienter behøver måske ikke at have tilsvarende

finde den rigtige løsning men det skal ikke være en ufleksibel løsning og danske regioner mener ikke at sprogprøve tre

er den rigtige løsning og derfor støtter la ikke de her forslag men vil arbejde videre for at arbejdsgiverne altså regionerne skal leve op til deres ansvar om at sikre at deres ansatte har de rette kompetencer også hvad sprog angår og det er som sagt netop det l to hundrede og nitten

tage højde for samtidig vil vi bakke op om at regeringen og regioner sammen finder den bedste løsning for indførelse af en proportional og hensigtsmæssig sprogkontrol også for eu

den svenske model og det er jo netop det som ministeren har bedt kammeradvokaten om at se på og det er jeg ganske tilfreds med

om ordføreren ikke helt grundlæggende anerkender det princip vi har i danmark om at vi har en autorisationsordning

bliver du autoriseret til at kunne arbejde i det danske sundhedsvæsen

krav du skal opfylde vi stiller nogle betingelser

til at kende det danske sundhedsvæsen kende sundhedslovgivningen for at du kan få din autorisation

er nogen former for anerkendelse

redskabet for regionen når de ansætter personale at vi fra statslig hånd har sagt her er en person

vi kan sige at vedkommende er autoriseret til at arbejde i det danske sundhedsvæsen bekymrer det slet ikke ordføreren at vi har så vidt forskellige standarder

hvem vi kan ansætte at vi stiller nogle klare krav hvis man kommer fra tredjelande men hvis man kommer fra et eu land så kan en speciallægeuddannelse vare tre år i modsætning til i danmark hvor den varer seks år vi kontrollerer ikke de faglige standarder og vi kan se at det har konsekvenser for patientsikkerheden der er patienter der bliver fejlbehandlet fordi uddannelsesniveauet simpelt hen er for lavt

minimumskrav og kompetencer som vi er blevet enige om i eu skal gælde og når vi har det

så ikke fra arbejdsgivers side kontrollerer at de ansatte rent faktisk lever op til de krav og til de kompetencer som vi nu er blevet enige om at de skal leve op til det er et stort problem og det er derfor at vi i fredags førstebehandlede l to hundrede og nitten som netop præciserer at arbejdsgiverne altså regionerne

at ansøgerne også løbende i ansættelsen lever op til de krav blandt andet sprogkompetencer

er det jo netop et kvalitetsstempel og for at sige at vedkommende er godkendt til at kunne arbejde i det danske sundhedsvæsen derfor er det også urimeligt at man så

til en specifik gruppe af læger siger at hvad angår deres autorisation har regionerne en særlig forpligtelse til at gå ind og undersøge om kvalifikationskravene nu er opfyldt det burde jo være sådan at

til kvalifikationer kan ordføreren ikke se at det er en urimelig situation at sætte en arbejdsgiver i at en autorisation ikke altid er en autorisation

at arbejdsgiveren altid kontrollerer kvalifikationerne hos en ansøger

ikke kun i lægeverdenen der er det bare som ekstra vigtigt men det er jo alle steder at uanset om man

er autoriseret eller ej skal en arbejdsgiver da tjekke kvalifikationerne

menneske man står over for og vurdere om det menneske er kvalificeret til den stilling

en pligt til nu skal vi jo så ikke blande os i hvad det private arbejdsmarked gør men når vi ansætter ansætter offentlige læger er det da klart en pligt som regionerne skal leve op til

det lige meget hvor lægen kommer fra

jeg vil gerne starte med at understrege

det er helt klart noget som

kommunikationen og formidlingen er utrolig vigtig når vi har

som bygger på det der hedder informeret samtykke derfor er det selvfølgelig utrolig vigtigt at patienten

forklarer og særlig i i tilfælde hvor

forekommer meget dialog mellem patienten og lægen det kan

i psykiatrien hvor man har mange samtaler og hvor det er vigtigt at kunne forstå det der bliver sagt det danske sundhedsvæsen har i høj grad brug for kompetente udenlandske læger for at sikre en høj kvalitet i behandlingen på vores sygehuse vi mangler simpelt hen

og derfor har vi brug for læger fra både eu lande og lande uden for eu

kvalificerede udenlandske læger udgør en uundværlig arbejdskraft i det danske sundhedsvæsen

det jo rigtigt at der har været blandt andet en dokumentar der hedder de udenlandske læger og der er eksempler på

udenlandske læger kan være mindre kompetente end

ikke lever op til de krav som vi stiller til dem

de her beslutningsforslag handler jo både om kvalifikationer og om sprogkrav

op om en målrettet sprogtest for sundhedsfagligt personale

det der hedder danskprøve tre jo ikke ikke tester i forhold til sundhedsfagligt

heller ikke lytteforståelse

sproglige krav er til til de læger de ansætter jeg er blevet oplyst af regionerne om at det

sprogkonsulenter der forestår sprogtest i forbindelse med ansættelse at regionerne i høj grad anvender rekrutteringsbureauer til at ansætte udenlandske læger

de også ofte varetager

den sproguddannelse der er brug for af de læger der er nogle regioner

tilbyder mentorprogrammer som en tidligere ordfører også har været inde på

stor opmærksomhed på at koble

det som lægerne skal kunne

at patienternes sikkerhed og tryghed skal skal komme først det er der ingen tvivl om det her beslutningsforslag kan vi ikke støtte og det er på grund af at det handler om nogle eu retlige

ikke støtte dem men vi er enige i intentionerne og vi er enige i at

der skal stilles store krav til sproget og til de faglige kvalifikationer

udenlandske læger hvad enten de kommer fra

være helt sikker på at jeg forstod ordføreren rigtigt det er efter alternativets opfattelse

man godt støtte hvis ikke det var fordi det var i modstrid med eu retten

er en pointe at det handler om eu

jeg tror den tidligere ordfører var inde på

jo er et ansvar som regionerne

at forklare hvad det er regionerne gør når de ansætter

de har rekrutteringsbureauer de har sprogkonsulenter de gør meget ud af at

det sproglige med det faglige der mener jeg at det er det

ansvar regionerne har som arbejdsgivere og

til det ansvar så synes jeg vi må indkalde til et samråd eller gøre andre ting

hvis vi kan se at de ikke lever op til deres forpligtelse men det er jo regionernes opgave og det er regionernes forpligtelse så det er de de to grunde der er til det

er ikke tilhængere af at vi har en national godkendelsesprocedure i forhold til sprog og kvalifikationskrav det har vi jo allerede i dag for

godt og det er regionerne også glade for og det gør jo også at de

men men er alternativet modstandere af at vi dér har en national ordning

til at sikre sprog og kvalifikationskrav

prøve i dansk tre ikke er

det som læger skal kunne og at vi derfor skal se på hvordan vi kan få målrettet en sprogtest til

sundhedsfagligt personale

at ordføreren ikke vil være med til at sikre

blandt andet også at det er regionernes ansvar men så lad mig spørge ordføreren mener ordføreren at regionerne har levet op til

ansvar jeg ved ikke om ordføreren har fulgt med i blandt andet den dr dokumentar der har været på dr om

jeg har ikke givet udtryk for at vi overhovedet ikke er interesseret i at der skal være et vist

krav til forskellige sproglige sproglige kvalifikationer og faglige kvalifikationer det starter ordføreren med at lægge mig i munden at

har sagt det har jeg ikke sagt noget om tværtimod har

er for nogle krav vi mener der skal stilles

hen ikke hvordan ordføreren kan stå og lægge mig nogle

der er udfordringer og det jeg svarede lige før til den

ordfører er at hvis vi har konkrete eksempler

skal vi have indkaldt til et samråd og så må vi tage det op og så må det

ministeren faktisk sagde sagde at

ministeren ville se på hvad der mere kunne gøres så det synes jeg er positivt

og det er jo også derfor kan man sige at der har været et lovforslag

det er bare meget mærkværdigt så må

ordføreren som henviser til

at man som folketingsmedlem også har et ansvar

skyde mig ting i skoene som jeg ikke har sagt jeg har sagt at det er et arbejdsgiveransvar ligesom det er

regionerne der ansætter ud fra en lovgivning og nogle krav

noget som helst tidspunkt sagt at vi ikke har noget ansvar herinde i folketinget så

er meget firkantet for at sige det diplomatisk af ordføreren at sige at det er det jeg mener

ikke på nogen som helst måde givet udtryk for tværtimod har jeg nævnt den dokumentar og jeg har nævnt at det er utrolig vigtigt for os i alternativet at det er patienten og patientsikkerheden der er i fokus så jeg synes ikke det er rimeligt at skyde mig i skoene at jeg ikke interesserer mig for hverken patientsikkerhed eller noget som helst andet og at jeg bare lægger det hele over på regionerne og hvem det ellers kan være jeg siger det er deres ansvar at ansætte jeg nævnte i min tale hvad det er de gør de har rekrutteringsbureauer de har sprogtest de har sproguddannelse og så videre der er nogle fejl og dem må vi tage op

tage dem op og jeg hørte ministeren sige at det også er noget ministeren er optaget af

vi tak til fru pernille schnoor og den næste i rækken her er fru mette abildgaard

tak for det tak til

enhedslisten og til dansk folkeparti for

de her to beslutningsforslag som

behandler samlet i dag det er jo spørgsmål som vi har drøftet tidligere her i salen ved

lovfæstede ansvar i forhold til at sikre de sproglige kompetencer men det er klart

noget der har fået ny ilt efter

i dr dokumentaren om de udenlandske læger

afsnit men jeg har læst mange af de afledte historier derfra som fortæller om nogle episoder

ikke er tilfredsstillende i det danske sundhedsvæsen

gøre bedre og jeg har ikke nogen grund til at tro

er sandt om end jeg er klar over at det jo selvfølgelig altid er

som vi drøfter her i dag der er et element som handler om kvalifikationer og så er der et element som handler om

lidt adskilt sådan for overblikket skyld

kvalifikationer må jeg nok sige at der har vi anerkendelsesdirektivet som opstiller de her meget klare mindstekrav der er flere andre ordførere der har været inde på det

man skal have fem års studier eller fem

timers teoretisk og praktisk

det er nogle mindstekrav som bliver

bare helt ærligt indrømme det kan sagtens være der skal justeres

jeg meget gerne diskutere en anden gang men det har jeg ikke det fulde overblik over

rundtomkring i de europæiske lande til at kunne besvare det spørgsmål selv

i europæisk regi så

fuldstændig ligeglad med om den læge der behandler mig kommer fra et eu land eller et tredjeland jeg skal stadig væk kunne forstå hvad lægen siger til mig

her beslutningsforslag i forhold til at det må være patienterne vi tager udgangspunkt i og der skal vi altså sikre at man er i stand til at forstå det der bliver kommunikeret til en

de pårørende er i stand til at forstå det der bliver

kommunikeret

balancepunkt mellem at vi på den ene side har rekrutteringsudfordringer i forhold til

kvalificeret til sit arbejde men hvor jeg ikke forstod et hak af hvad vedkommende sagde kontra

kompetent men hvor jeg til gengæld kunne forstå alt hvad vedkommende sagde

tid vælge den behandling der var mest kvalificeret og hvor der var størst sandsynlighed for at jeg ville blive rask

de sproglige kompetencer det er naturligvis det vi skal stræbe efter det er der ikke nogen tvivl om

så det er et balancepunkt vi skal finde jeg

danskprøve tre måske var en meget nem måde

det måleredskab i andre sammenhænge det var til

håndtere jeg kan så også se at der er rigtig mange

der sætter spørgsmålstegn ved om det er den bedste måde

sådan set også til så vidt jeg husker forslaget lægger man op til at undtage de nordiske sprog i forhold

om jeg taler på vegne af mit parti men men jeg taler

andre europæiske sprog alt efter

vi i norden skal prøve at blive bedre til at tale sammen på vores

egne sprog i stedet for at slå over i engelsk

måske ikke når man ligger og er syg at

egentlig bare en advarsel imod at have det udgangspunkt at

nordiske lande så fra det konservative folkepartis side kommer vi ikke til at bakke op om nogen af de her to

den del der handler om kvalifikationer

hvis der skal justeres så skal det foregå

meget stor anerkendelse af de udfordringer der ligger i forhold til sproget og en meget stor anerkendelse af at det set fra et patientperspektiv

eu land eller et tredjeland der er det afgørende at man kan forstå hvad der bliver sagt men det er afgørende for os at vi finder den her balance i forhold til rekrutteringen

så vi ikke kommer til at stå med meget stor lægemangel

meget gode betragtninger i

at vi sådan grundlæggende er enige om den helt principielle tilgang til det men jeg vil godt lige spørge ordføreren

hvis man tager en speciallægeuddannelse i for eksempel hæmatologi

en halv år under hvad hvad den gør i danmark det sammenholdt med de udfordringer vi har set

har været nogle uddannelsessteder i eu hvor der i hvert fald har kunnet rejses en berettiget tvivl om den faglige kvalitet og de uddannelser

patientsikkerheden i danmark

være de samme krav vi stiller i forhold til de faglige kvalifikationer

er nogle langt svagere krav end dem vi har i det danske lægefaglige uddannelsessystem

barren for lavt i forhold til anerkendelsesdirektivet

man egentlig fastsætter det her om det er nogle lægelige selskaber det kunne jeg forestille mig som er med til at komme

nogle anbefalinger jeg jeg går ikke ud fra at

fra nogle personer som har indsigt i de forskellige uddannelsestilbud i de forskellige

kan være forskelligt sammensat med praktik og undervisning og det kan være svært at sammenligne hvor meget

men jeg går ud fra at der er en form for lægelig vurdering inde over det og hvis

jeg mene at der burde komme det jeg synes grundlæggende at det er fornuftigt at vi har den fri bevægelighed i eu sådan at vi kan dele arbejdskraft

med hinanden og derfor synes jeg det giver god mening at vi i udgangspunktet anerkender hinandens uddannelser så længe der er en eller anden

minimumsstandard det har danmark også

ud og arbejde men men det gør vi også nu

fra tredjelande som udgør en stor del af de udenlandske læger der arbejder i danmark

ikke noget der hindrer den fri bevægelighed det sikrer bare at der ligger et et vist niveau for både de faglige

det undrer mig i hvert fald at man ikke vil lægge den samme standard ind i forhold til læger der kommer fra eu lande

det afgørende er de kvalifikationer både faglige og sproglige som lægen har

eu land skulle til at udvikle sit eget system med hvilke ti forskellige kriterier man skulle leve op til for at

grundlæggende smart i at det er de samme kriterier man skal leve op til og jeg synes så at hvis ikke de kriterier er skrappe nok

skrotte hele anerkendelsesdirektivet

så er det ordføreren for forslagsstillerne og det er herre peder hvelplund

tak for det og tak for debatten jeg synes grundlæggende

vi har brug for kompetente udenlandske læger

eu og eøs lande og fra lande uden for eu for at sikre en høj kvalitet i behandlingen på de danske sygehuse men det er helt afgørende at vi sikrer at udenlandske læger som arbejder i danmark lever op til de samme standarder og krav

stilles til danske læger læger og speciallæger

ansvaret for patienters liv hver en fejl som opstår er en potentiel menneskelig tragedie som for alt i verden skal forsøges undgået det er derfor stærkt problematisk at man i dag ikke stiller de samme sprog og kvalifikationskrav

eøs land som man stiller til læger fra lande uden for eu læger der er uddannet uden for eu eøs lande ansættes i

evalueringsansættelser hvor lægen kompetencevurderes systematisk både med hensyn til kliniske kompetencer og dansksproglige evner på den måde sikrer man at patientsikkerheden er i orden de samme krav

man stille til læger der er uddannet i eu lande hvis styrelsen for patientsikkerhed vurderer at der generelt kan være behov for at lempe sprogkravene i særlige ansættelsesforhold hvor kravene ikke giver mening ud fra en patientsikkerhedsmæssig eller anden faglig vurdering kan det selvfølgelig indarbejdes i forbindelse med at man gør sprog og kvalifikationskravene ens for eu og eøs læger

som ministeren nævnte forskel på

jo helt klart at der skal man kunne have forskellige tilgange til det men igen

er man arbejder med og ikke hvilket land har taget sin uddannelse i det er afgørende for kvaliteten og sikkerheden i behandlingen i det danske sundhedsvæsen at patienten kan kommunikere med lægen antallet af udenlandske læger herunder eu eu og eøs læger i det danske sundhedsvæsen er i disse år voksende en stor del af dem arbejder på mindre sygehuse i landets yderområder vi har tidligere

at over hver tiende læge kommer fra udlandet det gør det presserende at vi stiller de samme kvalitetskrav til læger fra eu lande som vi

til læger fra tredjelande samtidig bør det ikke være sådan at fordi man bor i en region

del af landet hvor andelen af læger fra eu lande er større end andre steder skal man kunne risikere at få en dårligere kvalitet i sin behandling ministeren har tidligere påpeget at det efter ministerens opfattelse påhviler regionerne at løse opgaven idet de har ansættelsesansvaret

sprog og kvalifikationskrav er tilstrækkelige for at opnå autorisation til at arbejde i det danske sundhedsvæsen vi har set flere sager hvor det har haft alvorlige konsekvenser for patientsikkerheden og i øvrigt også for det faglige miljø på visse sygehuse for eksempel skrev styrelsen for patientsikkerhed om forholdene på nykøbing falster sygehus i et internt notat jeg citerer afdelingens faglige standard er imidlertid udfordret af lægegruppens sammensætning af læger med en udenlandsk uddannelsesmæssig baggrund og med begrænset introduktion til afdelingens vanlige arbejdsgange

det er naturligvis på de sygehuse der i forvejen har sværest ved at tiltrække læger at problemet er størst derfor er det heller ikke rimeligt at forvente at de selv kan løfte opgaven

om test og efterprøvelse af kvalifikationsniveau

at læger der får autorisation til at arbejde i danmark hvilket vi kun kan være glade for også har et tilstrækkeligt niveau både i forhold til sprog og kvalifikationer

der er faldet flere bemærkninger her i løbet af debatten

det ser vi selvfølgelig meget positivt på jeg jeg skulle også hilse fra sf og sige at

de bakker op om intentionerne der ligger i forslaget

i forhold til det der blev nævnt om at vi ikke skal stille rigide krav

stille rigide krav men vi skal stille tilstrækkelige krav og jeg mener at det

i drs dokumentar har vist

samme krav som vi stiller til læger fra tredjelande og derfor er det jo nogle krav som vi har vurderet

er nogle rimelige krav det er dem der gør at

de sundhedspersoner der kommer hertil og skal have en autorisation lever op til de faglige standarder

må gå ud over patientsikkerheden men det gør det jo i dag og derfor er det også helt afgørende at vi får kigget på

vi ved jo i dag at der arbejder mange læger med udenlandsk baggrund i danmark og som sagt er det jo positivt

læger der kommer fra tredjelande og

er der syv hundrede og seks og tres læger fra tredjelande der arbejder i danmark ni hundrede og syv og firs fra eu lande og to og halvfjerds fra de nordiske lande

jo ikke noget der gør at der ikke kommer læger hertil

de læger der kommer fra tredjelande lever så bare op til nogle skærpede krav som vi stiller til dem og det synes vi er helt naturligt at man gør

styrelsen for patientsikkerhed har udvalgt de krav er det jo fordi der er en fagligt god begrundelse for at det netop er sådan det er så derfor ser

jeg frem til at vi nu med de bemærkninger der er faldet her i dag forhåbentlig kan få vedtaget de her beslutningsforslag sådan at vi kan sikre at der er en

en standard for hvad der skal til for at få en autorisation og det

med til at styrke både det faglige niveau og patientsikkerheden

alle sammen for et øjeblik siden at dansk folkeparti

ønsker sig en svenske model

bare høre om enhedslisten kan bakke op om den

er hvad der svarer til de svenske standarder

undersøge hvad der skal til for at det ligger inden for anerkendelsesdirektivet

sådan set helst at det man vedtager

en standard i forhold til læger der

deres uddannelse i eu land eller i et tredjeland

kriterier der ligger i dag eller om de ser anderledes ud er jeg fuldstændig åben over for

som vi forstår at dansk folkepartis støtter og som regeringen jo også har foreslået

er afgørende for os er at der er ens krav når

ordføreren taler om en svensk model så handler det jo alene om sprogkravene der ligger jo ikke noget i forhold til

er afgørende for os er at vi sikrer at der er

den svenske svenske model

det sprogkrav vi har i danmark i dag er

helt åbne over for at se på

venstres ordfører har travlt med at lægge mig ord i munden

beslutningsforslaget det vi gjorde

det jeg sagde i min tale var

netop fordi de har sprogprøver som sikrer at at det fungerer på svenske

bare igen understrege at det der ligger i den svenske model

kun handler om sprogkrav og det

tillade sig at stille af krav for ikke at bryde med anerkendelsesdirektivet der ved jeg

at dansk folkeparti og enhedslisten er helt enige om

er afgørende er at vi i danmark vedtager de sundhedsfaglige krav som vi mener

i det danske sundhedsvæsen så der er jeg helt enig med ordføreren

tak til ordføreren for forslagsstillerne

forhandlingerne sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til sundheds og ældreudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter som vedtaget det er vedtaget

fredag den tredje maj i to og nitten